at genoprette tilliden til en ministers ressort sådan forholder det sig jo ikke

statsminister brugte hvad der er mit prærogativ efter grundloven til at træffe beslutning om at gennemføre en

skete det selvsagt efter nøje overvejelser

et resultat af en samlet vurdering af hvordan regeringens arbejde bedst varetages og ja så

sendte ud den syvende august at der var flere grunde til at overføre

vej som tegnede et alvorligt billede af miljø og fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter siden indførelsen af omsættelige kvoter i to tusind og to en periode der omfattede ni ministre kritikken gik jo grundlæggende på to forhold nemlig for det første at der ikke var fastsat regler der understøttede at kvoterne ikke koncentreredes på for få hænder

desuden ikke var fastsat konkrete mål for hvornår kvoterne var koncentreret på for få hænder og for det andet var der ikke etableret et system der sikrede en forvaltning hvor ministeriet kunne opgøre den enkelte fiskers kvoteandel korrekt

derfor var det min vurdering at der var brug for

få et skærpet og vedvarende politisk fokus

er de fleste af de omkostninger som ligger til grund for spørgsmålet jo knyttet til det forhold at styrelsen er oprettet som en selvstændig styrelse og ikke så meget præcis under hvilket ressort den så henlægges så er det rigtigt

at vi står over for nogle tunge brexitforhandlinger der er vigtige for dansk

for det tredje ja at jeg troede og fortsat tror at det var en rigtig vurdering

del af statsministerens svar understreges af den politiske ordfører fra venstre herre jakob ellemann jensens udtalelser

selv en blind høne kunne se at esben lunde larsen hang i en tynd tråd i denne sammenhæng er navnet jo så en reference til miljø og

jeg vil gerne sige at jeg da opfatter denne sag som værende ganske unik

man på daværende tidspunkt fra den daværende statsminister

valgt at fjerne asylområdet fra erik ninn hansens justitsministerium kunne man så have undgået tilsvarende sager jeg siger bare at det dog er en usædvanlig situation statsministeren

er ret og rimeligt at vi beder statsministeren om at svare på om han egentlig mener det her er en god måde

havde fundet en anden minister på det pågældende område det er ikke fordi må jeg understrege jeg har den mindste smule imod udnævnelsen af den nuværende ansvarlige på det her område

den mest populære minister i regeringen som nu har ansvaret for det man kan kalde alt

godt fra havet men det medfører dog immer væk

nogle usikkerheder ikke mindst også blandt

spørges ind på for mig er det helt afgørende at vi løfter vores opgaver og på fiskeriområdet må man konstatere at der under ni skiftende ministre ni skiftende ministre under skiftende regeringer har været et

problem som har sat sig på den måde jeg redegjorde for før og som gjorde det naturligt for mig at sige

efter grundloven til at sige vi laver en særlig styrelse der er fokuseret alene på den opgave de fleste merudgifter knytter sig til det forhold

så har jeg så lagt den styrelse under den minister hvor jeg tænkte at det samlet set gav mest mening og to andre styrende grunde har så ført til

hvad der kommer i i halen af sådan en beslutning beslutningen handler om at flytte fiskeriområdet det har som vi kan se kostet danskerne otte og tyve million

at flytte det område det er der ingen danskere der har fået noget ud af det har heller ikke gavnet dansk fiskeri at man flytter ansvaret tre hundrede

ned over knippelsbro men beslutningen rammer nogle helt konkrete mennesker beslutningen rammer nemlig medarbejderne på fiskeriområdet rundtomkring i landet de oplever nu at deres hverdag ændrer sig og de oplever at de bliver isoleret på deres eget arbejdssted

helt ærligt hvordan kan statsministeren mene at det er rimeligt at medarbejdere på fiskeriområdet

justeringer jeg har lavet knyttet til det forhold at

altså helt uagtet om den styrelse så fortsat var indplaceret under miljø og fødevareministeren eller under en anden minister og ja i en situation hvor vi kan konstatere at det her område

tilsikre at det her område får en selvstændig organisation en selvstændig styrelse et selvstændigt fokus også fordi vi står over for brexitforhandlinger og en stor del af dansk fiskeris værdi er knyttet til fangst på engelsk territorium

i det lys at vælge at placere den her selvstændige styrelse hos en minister der er forankret i udenrigsministeriet men men de otte og tyve million kroner knytter sig ikke til

otte og tyve million kroner dem skal danskerne betale og dem har de ikke fået noget for men jeg vil gerne vende tilbage til de medarbejdere på fiskeriområdet som jeg synes statsministeren skylder at adressere i sin besvarelse hvordan kan det være rimeligt herre statsminister at medarbejderne på fiskeriområdet rundtom i det ganske land nu skal opleve på deres egen arbejdsplads at blive isoleret fra de kolleger de har siddet sammen med hvordan kan det være rimeligt og hvorfor skal

om noget helt andet men altså under ni skiftende ministre det ved vi nu fra rigsrevisionens rapport har det område ikke

tilstrækkelig hensigtsmæssigt det skal der ryddes op i det er så mit prærogativ at sørge for at det sker og det har jeg gjort ved at oprette

det fulde ansvar for ligesom jeg tror at alle mine forgængere inklusive

den seneste socialdemokratiske statsminister har taget ansvaret for

en regning med jeg har altid holdt mig for fin til selv at regne på det altså

overlade til nogle andre men det kunne da være spændende at regne ud hvad det kostede

at man har nogle certificeringer på på iso området iso27001 som er en forudsætning for at kunne udbetale støtte fra eu og det betyder altså at medarbejderne bliver siddende der hvor de er i dag men bliver fysisk isoleret fra deres kolleger det kan da ikke være en situation som nogen kan finde

en del knytter sig til at jeg har vurderet at det var hensigtsmæssigt at få fiskeriområdet i en selvstændig styrelse med de effekter der nu knytter sig til det og at jeg i

placeres har ladet to andre hensyn spille ind nemlig hensynet til at dansk fiskeri er afhængigt af at vi får et ordentligt forløb under brexit det giver mening at forankre

så i øvrigt også var god grund til at vi

en frisk start på fiskeriområdet det er de tre styrende hensyn der har ligget bag den beslutning jeg har

til

nævn er det rette forum til i fortrolighed at drøfte politisk følsomme udenrigspolitiske spørgsmål

mit svar helt generelt tager tager regeringen og jeg som udenrigsminister selvfølgelig sager hvor danske borgere er tilbageholdt eller har udrejseforbud meget alvorligt i samarbejde med vores ambassadører gør udenrigsministeriets

dagligt alt hvad de kan for at bistå danske borgere der er kommet i klemme i udlandet det er en central og en vigtig opgave for det danske diplomati jeg kan oplyse at udenrigsministeriet er bekendt med at fem danske statsborgere pt har udrejseforbud fra tyrkiet udenrigsministeriet har derudover kendskab til at tre tyrkiske statsborgere med permanent opholdstilladelse i danmark har udrejseforbud fra tyrkiet der kan være lignende sager hvor borgeren ikke har valgt at søge vejledning eller assistance fra den danske ambassade i ankara

derfor ikke er bekendt med

forskellige årsager til disse udrejseforbud men jeg kan på grund af tavshedspligten i personsager ikke give oplysninger om de enkelte sager herunder om sigtelsernes karakter

oplyse at der ifølge mine oplysninger endnu ikke er rejst formel tiltale i nogen af sagerne

gerne understrege at vi fra regeringens side er meget opmærksomme på situationen i tyrkiet og følger denne tæt herunder i forhold til hvordan vores egne statsborgere bliver behandlet det lægger vi selvfølgelig stor vægt på

at udenrigsministeriet tilbyder konsulær bistand til de personer der har fået udrejseforbud er spørgsmålet også blevet rejst på højt niveau med tyrkiet dels af vores ambassadør i ankara over for relevante tyrkiske myndigheder dér dels med den nytiltrådte tyrkiske ambassadør her i københavn

konfiskeret og deres ting er blevet sendt retur og det drejer sig om

besøge familie i iran og irak som er mellemlandet i lufthavnen i istanbul og er blevet sendt retur

til danmark for opslag på de sociale medier hvad tænker ministeren det her

er dansk statsborger og ikke er sigtet for noget som helst ulovligt i danmark

er sigtet efter den danske straffelov bliver smidt ud af tyrkiet hvor de skal besøge familie eller

større omfang end vi kan her men det er klart at jeg

jeg og regeringen er meget bekymrede over den udvikling som foregår i tyrkiet og en af konklusionerne som vi har truffet er at statsministeren og jeg begge to har meldt ud at vi ønsker at

europæiske lande til at vi stopper optagelsesforhandlingerne

det har noget perspektiv tyrkiet er på vej i den helt forkerte retning og det er vel det klareste signal vi

kan sende fra dansk side om at vi er utilfredse

blandt andet også til at melde statsborgere

danske statsborgere til et andet lands efterretningstjeneste så jeg spørger bare ministeren

opmærksom på den her stikkerlinje og de konsekvenser det har for danske statsborgere at man stikker hinanden til en fremmed efterretningstjeneste og det

og derfor agter jeg ikke at gå længere ind i det spørgsmål

har taget igennem en længere periode i en helt forkert retning

og det er en af bevæggrundene til at vi fra statsministerens og min side har givet et klart signal om at vi

bryder os om vi har taget en konsekvens statsministeren og jeg i forhold til

et meget klart signal til tyrkiet det stærkeste signal der er blevet sendt nogen sinde fra fra

fra regeringsledelsens side nemlig at vi ønsker at få stoppet optagelsesforhandlingerne jeg mindes ikke at spørgerens parti har været i nærheden af det på noget tidspunkt

mens man selv sad ved regeringsmagten men den konsekvens har vi taget og det er

også et meget klart udtryk for at vi tager det her alvorligt ligesom jeg respekterer

er helt utilfredsstillende det er afgørende for mig at politiet tager politiet tager opgaven alvorligt og at de sikrer at der i forbindelse med sagsbehandlingen ikke opstår unødig ventetid jeg noterer mig dog at politikredsene har iværksat en række initiativer

og sytten der skal nedbringe ventetiden ifølge rigsadvokaten mangler vi fortsat at se den fulde effekt

blandt andet fordi uddannelsen af nye videoafhørere tager omkring en år

vil rigspolitiet nu søsætte yderligere initiativer

der skal sikre at politiet i højere grad kan hjælpe hinanden på tværs af politikredsene i tilfælde af et stort sagspres eller mangel på videoafhørere jeg har en meget klar forventning om at de nye initiativer sammen med de initiativer der allerede er blevet iværksat i kredsene vil medføre en reel forbedring af sagsbehandlingstiden det skal sikre

afhøring af børn foretages hurtigst muligt og hvis det er praktisk muligt

som udgangspunkt inden for en uge efter anmeldelsen bliver overholdt så har vi også gjort det

har indkaldt rigsadvokaten og rigspolitiet til drøftelser med henblik på at vurdere om der kan gøres endnu mere på området

justitsministeren lovede under samrådet i foråret at der ville ske markante forbedringer men de er svære at få øje på i den

jeg hører også justitsministeren anerkende at det ikke er godt nok

vi skal huske på at mens børnene venter svækkes deres vidneudsagn barnets hukommelse

hvad der er mindst lige så problematisk er at børnene i ventetiden ikke kan komme i gang med den støttende behandling de har brug for til at bearbejde de overgreb de har været udsat for så det er altså en alvorlig sag

den her sag via udvalget for første gang

for halvandet år siden det var inden justitsministeren blev justitsminister og har siden fulgt den op med spørgsmål til ministeren og

samråd og hver gang er det blevet lovet at der ville blive gjort en helt særlig indsats så man kunne komme

ifølge den nye opgørelse fra rigsadvokaten viser det sig nu at fem ud af landets

tolv politikredse i årets seks første måneder havde en gennemsnitlig ventetid på over tredive dage som sagt er jeg temmelig utålmodig

at der skal ske noget og vil derfor også spørge ministeren

at de kan modtage behandling at

og da vi havde samråd og jeg

måned at vi havde et samråd fik vi nogle tal ind fra de enkelte politikredse så den her redegørelse fra oktober baserer sig

er hvad der skete fra maj til første juli og det er klart at

er der det meste er sket så de tal vi så der kender vi jo godt det

om en lang række af de initiativer der er sat i gang så vi

noget så det er altså ikke kun fra fra foråret men jeg anerkender selvfølgelig at samrådet var

så er ministerens konkrete målsætning

fald i ventetiden hvornår er det vi kan kan se at der der er et markant fald og hvad skal det være

de steder hvor der har været nogle lange sagsbehandlingstider

flere ressourser til området så det handler også om at vi

at sikre at låner fik betænkningstid men udlånsvirksomhederne

er begyndt at omgå reglen ved at give en kredit i stedet for et lån hvad er så ministerens holdning til denne praksis

derfor at betænkningsperioden som trådte i kraft ved årsskiftet blev indført det medfører jo at forbrugerne skal vente i otte og fyrre timer fra de har søgt om at få et hurtigt lån til de kan bekræfte lånet og få det udbetalt det mener jeg er en god forbrugerbeskyttelse

en mulighed for at tænke sig om en ekstra gang inden de låner penge til en meget høj rente og med en særlig hurtig tilbagebetaling de såkaldte kviklån kan have en meget stor effekt på privatøkonomien som forbrugerne ikke altid er opmærksom på

det lader til at reglerne omgås så der nu tilbydes kreditter

omfattet af kravet om betænkningstid men som reelt er

sidestille med kviklån i første omgang har jeg derfor bedt konkurrence og forbrugerstyrelsen om at undersøge hvor udbredt denne nye type af kreditter er

krav og forbud uden at sikre os at det gøres mindst muligt forstyrrende og bebyrdende for det private erhvervsliv samtidig skal vi beskytte forbrugerne uden at det skader markedet unødigt kravet om betænkningsperiode er et godt og balanceret tiltag for det giver forbrugeren ro til at tænke sig om og samtidig sikres det at de forbrugere der ønsker at gøre brug af denne type forbrugslån fortsat har mulighed for

er det næste logiske skridt derfor at se nærmere på om den ordning som blev indført ikke længere tilbage end

i en helt uoverskuelig økonomisk gældsspiral det er det allervigtigste og jeg tror også på

at ministeren nu vil være med til at undersøge hvor udbredt det her er for jeg er enig i at det er dem der gør det der skal have en over nakken og at dem der ikke gør det

kunne ministeren forestille sig at at man kunne lave

det sådan at alle der udlåner penge skal melde ind til det der hedder kreditstatus

en udlånsvirksomhed kan se hvad den borger i øvrigt har lånt andre steder

og korte tilbagebetalingsperioder så hvis det er sådan at reglerne omgås

nærmere på det men i første omgang synes jeg at vi skal få det undersøgt også det konkrete

register hvor man kan gå ind og kigge på

i træk uden at dem som låner penge ud til vedkommende ved at

har lånt så meget en anden ting kunne være at der skulle være krav om en henvisning til ankenævnet for finansieringsselskaber på hjemmesider og i reklamer for al

for nogle forbrugere i forhold til at gribe de

lavet en betænkningstid på otte og fyrre timer nu må vi have undersøgt det jeg har

er villig til at kigge på alle de nødvendige redskaber der skal til for at den lov som vi vedtog og som trådte i kraft første januar to tusind og sytten kommer til at virke efter hensigten og

det der også er en stor udfordring er selvfølgelig at en forholdsvis lille gæld

unødig lovgivning som både forvrider markedet men også gør det meget besværligt at være virksomhed for

til nogle produkter de skal bruge i deres dagligdag eller til noget noget nødvendigt og noget vigtigt derfor er der en balance her

være der så forbrugerne kan optage de lån de har lyst til

kan stemme til kommunale og regionale valg i

forudsætningen for spørgsmålet eu retten giver eu borgere ret til at stemme til

kommunale og regionale valg i det medlemsland hvor de bor på samme betingelser som landets egne statsborgere

en dansk statsborger kan derfor stemme i tyskland eller irland hvis den pågældende bor der og den anden vej rundt den sjette juni to tusind tiltrådte danmark den europæiske konvention om udlændinges politiske deltagelse på lokalt niveau konventionen indebærer at danmark er forpligtet til at give udlændinge med fem års lovligt og sædvanligt ophold i danmark valgret og valgbarhed til valg til lokale myndigheder umiddelbart gælder reglerne kun for kommuner og ikke for regioner regeringen har stort fokus på at der skal stilles krav til udlændinge der kommer til danmark derfor fremsatte jeg også i foråret forslag

at afskaffe valgretten for blandt andet udlændinge på tålt ophold og udviste

blev vedtaget her i folketinget med et meget bredt flertal og trådte i kraft den første juli i år jeg mener dog at det er vigtigt for den demokratiske integration af udlændinge som har boet i danmark i flere år at

kan deltage i det danske lokale demokrati at give udlændinge mulighed for at stemme er også en måde at udbrede vores demokratiske traditioner på ligesom vi i danmark opdrager vores børn til at stemme når de bliver voksne derfor synes jeg at de nuværende regler er udtryk for en god balance

men jeg vil høre om ikke ministeren har den opfattelse at sprog kultur og demokrati

fører valgkamp på andre sprog end dansk og det gør jo at der er mange danskere som ikke har mulighed for at involvere sig i diskussioner rundtomkring i den kommunale valgkamp fordi de diskussioner simpelt hen foregår på et andet sprog end dansk

vil høre om ikke ministeren mener at det er et problem

henriksen at der er lokale medlemmer af dansk folkeparti ude i landets kommuner og regioner der gør noget

en god måde at prøve at involvere folk i demokratiet på jeg synes det er rigtigt

at statsborgerskab selvfølgelig er en forudsætning for at man kan stemme til den

men jeg synes også det er godt at man kan involvere folk

omfang i det lokale og regionale demokrati og lige meget hvad vi

gælder eu reglerne og

sagt hvad det er der bliver debatteret og det må trods alt være forudsætningen for at man kan få et velfungerende demokrati at man forstår hvad det er der bliver sagt

man bare konstatere at der er vi grundlæggende uenige og det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt

selvfølgelig bør der være et krav om at man er dansk statsborger hvis man vil deltage i valghandlinger i danmark

man lade sig selv opstille et andet spørgsmål

hvad gør vi med dem som ikke kan dansk men som alligevel får stemmeret de kan jo ikke finde ud af hvad de forskellige partier står for for de kan måske ikke

danske statsborgere og hvor vi ikke er hundrede procent sikre på at sprogkompetencerne er i orden for de finere nuancer

holdninger til hvis det er det første

hvad herre martin henriksen og jeg kunne blive enige om gør at i hvert fald statsborgere inden for eu landene

underordnet om de kan dansk eller

det borgmesteren siger og af det medlemmet af kommunalbestyrelsen siger

skal gå eller mener han dybest set at det er

udlændinge der kan stemme

den politiske drøftelse vi har her

martin henriksen så heller ikke kan at vi kan garantere at der

opstå den problematik min personlige holdning ville være at det var et problem for den enkelte og ikke ikke for samfundet hvis vi kom dertil men det må vi jo

et religiøst virke er jo dermed heller ikke i sig selv et problem men problemet opstår når formålet med støtten går videre end det religiøse og man prøver

direkte modvirke integrationen derfor ser ser vi fra regeringens side med meget stor skepsis på at

nogle fremmede stater understøtter religiøse samfund i danmark udenlandsk støtte til

trossamfund og menigheder i danmark skal ikke bidrage til

det indgik derfor også i den aftale om religiøse forkyndere som vi jo indgik

i maj måned to tusind og seksten

skulle afdække mulighederne for at sikre større åbenhed om

netop udenlandske donationer til trossamfund kirkeministeren det er jo hende der har ressortområdet omkring trossamfund når det er uden for folkekirken har som bekendt netop fremsat et forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken efter lovforslaget skal alle anerkendte trossamfund fremover offentliggøre deres årsregnskab og kirkeministeren får adgang til at fastsætte regler om at anerkendte trossamfund skal oplyse om de har modtaget en eller flere donationer der overstiger tyvetusind kroner regeringen har også besluttet at

foreninger skal oplyse om udenlandsk støtte på over tyvetusind kroner for at blive godkendt af skat og det giver jo som bekendt visse fordele derudover

åbenhed om trossamfund og økonomi er også godt så er det også nemmere at starte en offentlig debat om hvor det er pengene kommer fra men

tilskud fra udlandet det vil man jo fortsat kunne få til at opføre

pågældende lovforslag jo ikke sætte

hindrer integrationen og hvor man

så derfor ser vi med med meget stor skepsis på lige præcis det her område

nemt endda og det tror jeg også at herre martin henriksen vil medgive mig

inddraget i det arbejde som jo

en konkret måde at gøre det på vi har haft nogle forslag fra

også tidligere haft drøftelser tænke mig at vide om ikke ministeren kunne blive lidt mere konkret

hvad regeringen præcis agter at gøre for at føre det ud i livet som venstres integrationsordfører selv

har sagt er nødvendigt nemlig at stoppe pengeoverførslerne fra eksempelvis tyrkiet

lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser at professionshøjskolernes navne skal fastsættes i vedtægten og at betegnelsen professionshøjskole skal indgå i navnet derudover kan den engelske betegnelse university college på nuværende tidspunkt indgå af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser fremgår det at også erhvervsakademiers navne skal fastsættes i vedtægten og at betegnelsen erhvervsakademi skal indgå i navnet på universitetsområdet er der ikke fastsat tilsvarende regler om navne men i universiteternes vedtægter fremgår det at syv ud af otte universiteter anvender danske navne jeg vil se nærmere på om institutionernes brug af engelske navne er hensigtsmæssig særlig interesserer mig for professionshøjskolernes brug af titlen university college derefter vil jeg

hc ørsted født han var videnskabsmand

elektromagnetismen og hvorfor taler jeg om det når det handler om danske hovednavne fordi han var levende interesseret i det danske sprog og han er grunden til at vi ikke siger oxygen oxygen i dag

ilt ørsted er nu navnet på dong dong har simpelt hen besluttet at man skal hele ørsted en anden institution

er professionshøjskolen absalon de har sagtens

finde ud af at bruge et dansk navn men der er en lang række andre der simpelt hen ikke kan finde ud af det nogle kalder sig learnmark andre bornpro og andre igen

engelsksprogede navne så der er et problem jeg hæftede mig selvfølgelig ved ministerens svar jeg vil se nærmere på om dette er hensigtsmæssigt har ministeren skrevet og det har ministeren så også sagt i dag det er det der interesserer mig hvad betyder at se nærmere på kan ministeren komme

for spørgeren at jeg siger nogenlunde det samme i mit mundtlige svar som der stod i det i det skriftlige

og af at det danske sprog ikke blot skal være et almuesprog som man ville have sagt i gamle dage men skal være et levende sprog som også udvikles af blandt andet

alex ahrendtsen beder mig om at udvikle det yderligere

grunden til at jeg for eksempel har kastet mig over overvejelser om

begrebet university college er at jeg indtil videre ikke forstår

danske navne som hovednavn som betingelse for godkendelse det vil sige at ministeren og ministeriet simpelt hen

jeg føler også et ansvar for det

andre end mig der ikke forstår det og da jeg mener at der skal være en gennemsigtighed og en forståelighed og at det trods alt er grundelementet i sproget

strammer reglerne strammer procedurerne og så skriver ud til de

institutioner der i dag har et engelsksproget navn og siger det der er ikke godt nok og eventuelt også strammer lovgivningen bekendtgørelsen

en vi kan da bare tilgang nu ved jeg at herre alex ahrendtsen har beskæftiget sig med det her længe og gjort sig dybsindige overvejelser om det

for de enkelte uddannelsesinstitutioner bestyrelserne bruger mange

og vælge de rigtige og dækkende navne

for uddannelsesinstitutionerne

deres lokale kendskab og tætte kontakter til de uddannelsessøgende erhvervslivet kommunerne

i forbindelse med ministeriets godkendelse af vedtægter med tilhørende navne

kan give anledning til forvirring eller for eksempel allerede benyttes af en anden skole et firma eller lignende uddannelsesinstitutionerne har en meget stor interesse i at finde dækkende og genkendelige navne der er i den forbindelse mange hensyn at tage for eksempel udbuddet af uddannelser geografisk tilknytning tilgængelige web domæner og

at kunne oplyse spørgeren om at langt de institutioner har valgt et dansk navn nogle uddannelsesinstitutioner har eventuelt suppleret med et engelsk tillægsnavn men der ses også navne med latinsk græsk og engelsk ophav i forbindelse med nogle af fusionerne mellem nogle

har bestyrelserne valgt et navn som kan lyde engelsk eller som skaber en forkortelse med engelsk oversættelse jeg ser det dog ikke som en generel tendens på den baggrund mener jeg at vi skal fastholde uddannelsesinstitutionernes frihed

forskningsministeren har jo meget klart sagt at det er vigtigt at værne om det danske sprog og at uddannelsesinstitutionerne som som udgangspunkt skal anvende danske navne der har undervisningsministeren været langt mere ulden og har egentlig bare henvist til at det er bestyrelsernes ansvar

institutionerne vælger de rigtige navne nogle af dem er jo ikke gode til det altså learnmark er jo ikke specielt dækkende next er heller ikke specielt dækkende bornpro er heller ikke særlig dækkende så de har jo

og det er jo ministeriet som skal godkende navne så finder ministeren ikke at det er vigtigt at man går ind og sikrer at uddannelsesinstitutioner har et hovednavn der er dansk når

kommunikerer til danskere

kommunikerer ud af landet her er der jo sket det at man bruger det engelske navn til at kommunikere til danske elever og endda nogle navne som er ret besynderlige som ingen ved hvad betyder og som ikke

dækkende så er det ikke på tide at vi får strammet op

og han er for så vidt enig og undervisningsministeren er

så hvad er regeringens holdning og hvad er undervisningsministerens holdning til at vi sørger for at få en godkendelse af danske hovednavne til danske uddannelsesinstitutioner der er betalt af danske skatteydere

jo ofte mennesker med en helt bestemt vinkel på internationalisering derfor er det jo vores opgave som politikere at holde snor i dem når de

learnmark er ikke dækkende next er ikke dækkende bornpro er ikke dækkende

som jeg som minister ikke ville have truffet på den samme måde men helt overordnet mener jeg

ude på institutionerne de professionelle er bedre til at

end jeg ville være herinde fra christiansborg og det er derfor jeg synes det er vigtigt at lægge den tillid og den beslutningskraft

sende et hyrdebrev ud til alle institutioner under ressortområdet

stramme op på reglerne og eventuelt tage tage initiativ til en lovændring så vi får danske hovednavne og et engelsk navn til kommunikationen

friheds og folkestyrekravet i forhold til de frie grundskoler hvor der også

er det udtryk for at jeg vil sikre fremkommeligheden mellem øst og vestdanmark storebæltsforbindelsen binder landsdelene sammen og er for de fleste borgere i realiteten den eneste mulighed for at rejse mellem fyn og sjælland storebæltsforbindelsen er med andre ord kritisk infrastruktur konsekvenserne af uforudsete hændelser i forbindelse med afvikling af motionsløb eller motionscykelløb på storebæltsforbindelsen er med en gennemsnitlig daglig trafik på mere end fireogtredivetusind køretøjer blevet så store at vi risikerer at lamme trafikken mellem landsdelene hvis vi giver lov til den type

i medierne og det kan jo synes noget mærkeligt at den selv samme regering som transportministeren

ikke nok kunne få lov til at starte i danmark og man kunne cykle

mange flere af den her slags sportsevents til danmark det er godt for brandingen det er godt for motionen det er godt for

når man så bagefter skal høre at det der med cykler

løbe hen over storebæltsbroen en gang hvert tredje år under fuldstændig kontrollerede og ordnede forhold på en dag hvor

altså ikke se rimeligheden i jeg har lige været i slagelse og

folk er sure

rimeligheden i det her det giver ikke mening og når jeg så samtidig kan

aktive og fornuftige folketingsmedlemmer der går ud og direkte opfordrer transportministeren til at ændre holdning her så har jeg svært ved at se hvor det er det her kommer fra er det en regeringsbeslutning der er blevet truffet er det

der er blevet truffet i et koordinationsudvalg

danmark kunne få lov til at afholde en tour de france

france grand départ er ikke bare en enkelt

en hurtig start i danmark det er tre fire dages start i danmark som ville kunne give danmark

at afholde sådan

alene det broløb giver en

foreningerne i slagelse og nyborg kunne få lov til at afholde

den tidligere cykelrytter jens veggerby få lov til

den her diskussion i dag og det er derfor regeringen så er flippet på en tallerken

ude af proportioner du kan ikke gardere dig imod at det blæser en dag eller er der er uheld eller noget som helst andet det giver rigtig god mening

her broløb og jeg håber regeringen bliver klogere men

tre timer i stillestående kø og her i maj to tusind og sytten sad folk i op til tre timer i stillestående kø ved et løb der blev afholdt på den nye lillebæltsbro så der er store trafikale problemer forbundet med de løb der holdes og det er det der er problemet det er en risiko man løber og risikoen er meget stor for at vi spærrer for transporten mellem centrale landsdele i danmark

boligorganisationer og afdelinger har opnået i forbindelse med låntagning jeg vil egentlig gerne høre ministeren om om han kan garantere at vi ikke kommer ud i at der er nogle afdelinger som ender med

sorteper med nogle sager hvor det

det vil være rimeligt at den her låneomlægning kom til at medføre lavere huslejer

gennemførte det på en måde så det kom lejerne til gode kunne man i gennemsnit nedsætte huslejen med fem

kroner om måneden i husleje hvis det altså var sådan at man valgte en model hvor man arbejdede for billigere boliger ved at reducere kapitalomkostningerne for de afdelinger sådan at man kunne sætte huslejen

faktisk kom lejerne til gode jeg vil også høre ministeren om ikke være rimeligt fordi

medføre at kommunerne ville få nogle lavere udgifter til boligsikring

kommunerne kunne spare hvis det var sådan at det var huslejenedsættelser som var følgen af at man omlægger lånene med

et rimeligt og rigtigt beløb

og det vil sige at når vi med billigere lån som vi får via den her omlægning kan reducere

reducerer vi altså den ydelsesstøtte som staten yder for at dække de omkostninger

procent af anlæggelsessummen det er ikke sådan at det fordi vi får billigere lån så pludselig er urimeligt for beboerne

procent af anlæggelsessummen det er stadig væk et rimeligt beløb men staten

med de nuværende lån etablerede en eller anden form for

man alligevel ved en statslig inddragelse kommer frem til løsninger

man er inde i en proces hvor man i en dialog med parterne i den her sag kunne komme frem til at det er

den samme besparelse for statskassen som det

end de kunne før statslån var på bordet og sådan kan det jo nogle gange være hvis der kommer et alternativ som gør at man mister sin kunde så er man pludselig i stand til at tilbyde en bedre eller billigere

til den kunde man har det er jo kun godt at

at varsle at udlændinge der løj ikke skal kunne blive danskere vi har siden ventet på at se det konkrete lovforslag

få bekræftet men uanset at lovforslaget nok kommer til at fylde mere i medierne end i virkeligheden

ikke forhindre folketinget i at skærpe udlændingeloven på det her punkt det er grundlæggende rimeligt at folk der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet ikke senere skal belønnes med en permanent opholdstilladelse det er trods alt en smule mærkværdigt at rejse tusinder af kilometer til fjerne himmelstrøg og bede om beskyttelse fra bomber og tortur hvorefter man gør alt hvad man kan for at tilbageholde netop de dokumenter og oplysninger som skal bevise at man rent faktisk har det behov for beskyttelse

svært ved at se at man kan argumentere for det modsatte og

at gøre den adskillelse lettere men det argument forstår jeg faktisk ikke fordi de sager vi taler om jo netop er sager hvor den usandhed der er kommet frem ikke har relevans for det beskyttelsesbehov der er

du har ifølge konventionen

krav på beskyttelse

efter at de har fået meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse men hvor usandheden ikke er så alvorlig at man inddrager den tidsubegrænsede opholdstilladelse det er derfor

den konsekvens at du ikke vil kunne få en permanent opholdstilladelse det kan man ikke afvise

det tror jeg faktisk ville kunne få betydning for hvor hvor folk søger asyl og hvorvidt de taler sandt eller ej under

måneder og finder ud af at her bliver man altså ikke fængslet eller slået eller noget som helst for at være homoseksuel og så siger han hov mit egentlige asylmotiv er jo at jeg er homoseksuel der ville de danske myndigheder jo sandsynligvis vurdere at det at han kom med en usandhed indledningsvis ikke ændrer på at han har et beskyttelsesbehov er det rimeligt at han på livstid straffes ved ikke at kunne få en permanent opholdstilladelse altså han kommer

være masser af undtagelser altså at i sådan et tilfælde som enhedslistens ordfører fortæller om nu sådan som jeg læser lovforslaget vil

være nogen tvivl om at vedkommende fortsat vil kunne søge om permanent opholdstilladelse

vedkommende have ret til der at blive hørt

men lige nøjagtig det er jeg nu egentlig ikke så

nogen særlige konsekvenser fordi de allerede bliver opfanget i dag

begrundelse nok for så at stemme ja til et lovforslag

i lovforslaget men måske særligt i det høringsnotat der ligger

synes jeg at det regeringen lægger op til er at det vil være meget meget få mennesker

i at de har løjet men hvor løgnen ikke ville være så alvorlig at man ville inddrage opholdstilladelsen men dog alligevel så alvorlig at man vil beslutte sig for at de ikke skulle have en permanent opholdstilladelse det kan ikke være ret mange mennesker vi snakker om og derfor er

nogen konsekvenser for præcist det men det må tiden jo vise indtil videre kan

en forholdsvis ny lovgivning i norge og så vidt jeg kan forstå har det ikke rigtig haft nogen betydning der hvor jeg til gengæld tror det vil få betydning og hvor jeg synes det er væsentligt

ja jeg synes at folk der søger søger hertil for at få beskyttelse og har et behov har krav på beskyttelse men jeg synes også at det er tydeligt for enhver der kigger i bådene over middelhavet at

en mikset migration vi bliver udsat for og derfor er det ret afgørende at vi er i stand til

der foregår i forhold til at afdække asylbehovet

synes er bekymrende er så lige præcis de tvivlstilfælde

bekymrer det slet ikke socialdemokratiets ordfører

jamen så så må

modarbejdet afklaring af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse bestemmelsen skal så finde anvendelse i de situationer hvor udlændingen aktivt har modarbejdet afklaring eller opklaring kan man sige af den konkrete sag

ministeren har fremsat et udmærket forslag et helt rimeligt

diskutere hvor mange det rent faktisk vil ramme i virkelighedens verden men det vil selvfølgelig ramme nogle naturligvis skal udlændinge der lyver over for de danske myndigheder ikke belønnes med en tidsubegrænset altså en permanent opholdstilladelse i danmark og dermed

muligheden for at blive danske statsborgere altså få dansk indfødsret det synes vi fra

i at der er plads til en række forbedringer af lovforslaget blandt andet burde det heller ikke være muligt at få en tidsbegrænset opholdstilladelse

at lyve under asylbehandlingen man skal tale sandt over for de danske myndigheder ellers mener vi faktisk at man bør have afslag også på asyl det er noget af det som vi vil spørge ind til i udvalgsbehandlingen ligesom vi vil have klarhed over

og hvor mange der vil blive ramt af forslaget vores opfattelse er at det primært gælder fremadrettet så der vil gå rigtig mange år før det her forslag kommer til at få en effekt ude i virkelighedens verden og

snart går ind og søger om at få permanent opholdstilladelse altså tidsubegrænset ophold

tidsubegrænset opholdstilladelse det vil sige at

jeg er rigtig rigtig glad for den her nye konsekvens i starten af oktober læste jeg i jyllands posten om en chokerende undersøgelse fra udlændingestyrelsen de havde igennem flere måneder systematisk undersøgt identiteten på over syv hundrede asylansøgere som sagde at de var forfulgte og undertrykte statsløse fra kuwait hele seks hundrede og

ifølge udlændingestyrelsen slet ikke fra kuwait og de har efterfølgende fået afslag det viser jo ret klart at vi har med et ret stort problem at gøre som vi er nødt til at dæmme op for de her asylansøgere fik som nævnt afslag men

lang række udlændinge som får opholdstilladelse selv om de ikke fremlægger dokumentation for deres identitet og selv om

de forklarer sig utroværdigt om deres personlige forhold de får opholdstilladelse fordi myndighederne ikke kan afvise deres forklaring

risiko forbundet med en tilbagevenden til hjemlandet

har disse udlændinge mulighed for at søge om tidsubegrænset ophold i danmark det kræver selvfølgelig at de opfylder en række betingelser men som det er lige nu indgår det ikke i vurderingen om udlændinge aktivt har modarbejdet afklaringen af

identitet i ansøgningen om opholdstilladelse

netop derfor at de nuværende regler ikke er nok med forslaget giver regeringen nu myndighederne mulighed for at lade denne vurdering indgå i behandlingen af sager om tidsubegrænset opholdstilladelse og konsekvensen er klar vurderer man at en udlænding aktivt har modarbejdet afklaringen af sin af sin identitet

skal vedkommende ikke have tidsubegrænset ophold i danmark medmindre der foreligger særlige grunde og netop af hensyn til de særlige grunde har vi selvfølgelig indbygget en

bygget ind i lovforslaget

skal man tale sandt og bidrage til at klarlægge

sin identitet vi skal gøre det klart over for udlændinge at det kan få konsekvenser for deres ophold ophold i danmark hvis de modarbejder myndighederne derfor støtter venstre dette lovforslag og jeg skulle sige fra det konservative

loven virkede sagsbehandlingen virkede selvfølgelig skal de ikke have asyl når de siger at de kommer ét sted fra

noget beskyttelsesbehov så hvorfor nævner herre marcus knuth

opholdstilladelse så ja jeg er godt klar over at det er to forskellige situationer men det ene er for

usandt seks hundrede og fire og tredive ud af syv hundrede det viser

reglen vil ikke gælde måske lige præcis dem men den vil gælde en anden gruppe det synes jeg forklarede

så er det jo netop at en lov som den her eventuelt vil kunne gå ind og bremse

dem så ja selvfølgelig blev i det her tilfælde tilfælde fundet ud af

indgår det ikke i vurderingen om man har talt usandt

fordi man anerkender at de er i fare de har krav på beskyttelse

mulighed for at få den permanente opholdstilladelse som blandt andet giver adgang til et statsborgerskab umiddelbart tror jeg at mange tænker at

man skal da ikke lyve men virkeligheden er ikke så sort hvid

over for herre mattias tesfaye fra socialdemokratiet en ung mand på nitten år flygter fra uganda fordi han er homoseksuel han er i fare på grund af sin seksualitet han får at vide undervejs hvis du siger at du er seksten år så får du asyl det passer ikke men det får han at vide og han siger at han er seksten år efter

måneder i danmark finder han ud af hov man bliver faktisk hverken fængslet eller tæsket eller noget som helst for at være homoseksuel i danmark kan godt fortælle at mit virkelige asylmotiv er at er homoseksuel danmark siger det

at du sagde at du var seksten år men du har et asylmotiv og

ændrer ikke på at du har krav på beskyttelse

i fare er det rimeligt at den unge mand resten af sit liv skal straffes

lov til at bo her men han får ikke den permanente opholdstilladelse som for eksempel giver adgang til et statsborgerskab et andet eksempel det fremgår af bemærkningerne at det blandt andet kan få konsekvenser for muligheden for engang at få permanent ophold hvis en ung asylansøger angiver at være under atten år

aldersundersøgelse tyder på at vedkommende er

gerne sige at retsmedicinernes undersøgelser af alder som udlændingemyndighederne jo bygger deres

det fremgår blandt andet af en kendelse fra højesteret fra to tusind og ni hvor udlændingemyndighederne på på baggrund af retsmedicinernes undersøgelse

under fire og firs procent sandsynlighed for at aldersvurderingen ikke var for høj

myndighedernes aldersfastsættelse mit spørgsmål til ministeren er i den forbindelse kan man med sikkerhed fastslå at et menneske har løjet om sin alder hvis der stadig væk er seksten procent sandsynlighed for at

siger at han eller hun har er det rimeligt med den usikkerhed

enkelte menneske er jo altså at man bor her i danmark

hele tiden genansøge om sin opholdstilladelse

som sagt aldrig nogen sinde få mulighed for at

en fuldgyldig borger som for eksempel kan stemme til folketingsvalg man kan diskutere hvor mange mennesker der bliver ramt af det her forslag herre mattias tesfaye

konsekvenser i norge

til at tænke om det her sådan er endnu en

af ministerens smykkelove hvor man puster sig

får sagt at asylansøgere

minister men af en anden minister

asylansøgere som sådan lidt løgnagtige

netop med nogle eksempler blandt andet i sit spørgsmål til ordføreren fra socialdemokratiet hvor ordføreren

fra socialdemokratiet gjorde det meget klart at der

anerkende at der er undtagelser hvis der er nogle særlige omstændigheder

herre marcus knuth stod jo selv på talerstolen for et øjeblik siden og kom med et ganske glimrende eksempel på hvordan det foregår

jo er nogle mennesker som er kommet med en usand information men hvor man fra myndighedernes

ikke er vigtig fordi vi her har at gøre med nogle som har et beskyttelsesbehov de vil være i fare hvis vi sender dem tilbage uanset at de for eksempel

noget forkert om deres alder hvorfor dog straffe dem på livstid

lader dem bo her i danmark på livstid siger du bliver aldrig et fuldgyldigt

til det her lovforslag ikke mindst til aldersvurderingerne for de aldersvurderinger som myndighederne i dag laver er meget upræcise og det er ikke for at kritisere de danske myndigheder for der er ikke nogen i verden der har en præcis metode til at undersøge præcis hvor gammelt et menneske er men de er meget upræcise selv når man ser på det spænd som man typisk gør som sådan ligger i midten og

den laveste alder der

vis sandsynlighed for at vedkommende er yngre alligevel at afskære dem fra

konsekvenser hvis man ikke gør derfor er vi rigtig glade for det her lovforslag som jo netop skærper konsekvenserne for at modarbejde

i forbindelse med ansøgningen om opholdstilladelse her i landet

ophold her i landet såfremt de aktivt har modarbejdet afklaring af deres identitet i asylfasen altså i ansøgningen om midlertidigt ophold i alternativet er vi helt enige i at det er vigtigt at få fastslået identiteten på de udlændinge der ønsker ophold i danmark og vi ved også at der forekommer tilfælde hvor udlændinge bevidst lyver i asylsamtalen og det har vi heldigvis gældende regler for for i dag er det sådan at når en udlænding kommer til danmark og søger midlertidigt ophold

samarbejde med udlændingemyndighederne og begår en udlænding svig i sin asylansøgning

eksisterer der i gældende lov en række sanktionsmuligheder i yderste tilfælde et

virker lovforslaget i mine øjne helt unødvendigt det må antages at vedrøre et meget begrænset antal sager

vi allerede har været inde på i dagens debat hvor det kan godtgøres at en udlænding aktivt har modarbejdet en afklaring af sin identitet men alligevel har fået midlertidig opholdstilladelse så hvem er det egentlig man ønsker at ramme med det her lovforslag vi ved også at der er mange årsager til at udlændinge giver urigtige oplysninger til udlændingemyndighederne mange har misforstået ideen om konsekvensen af deres identitet vi taler om mennesker der ofte kommer fra lande hvor man ikke kan stole på myndighederne

man i mange tilfælde kan blive straffet for netop at være den man er for eksempel hvis man er homoseksuel andre giver urigtige oplysninger fordi de er blevet rådet til det af menneskesmuglere og nogle giver urigtige oplysninger uden at vide det fordi de har levet en usikker tilværelse eller kommer fra lande som ikke for eksempel har et folkeregister som vi kender det i danmark

særdeles bekymrede for at lovforslaget rammer de allermest sårbare asylansøgere

asylægtepar hvoraf den ene part er under atten år risiko

for at denne vil lyve sig til at være atten år af frygt for at blive adskilt fra sin partner skal de straffes på livstid for det vi kan ikke forvente at så unge mennesker forstår konsekvensen af at give urigtige oplysninger til udlændingemyndighederne og vi synes at straffen her er alt for hård i lovforslaget er alder et eksempel på hvad der menes med identitet vi ved at metoden til aldersvurdering er upræcis kan aldersvurdering alene stilles som bevis for en troværdighedsvurdering det fremgår ikke klart af lovforslaget

er svaret dog klart jeg mener ikke at aldersvurdering skal kunne stå alene som bevis for en troværdighedsvurdering så hvornår er det at man aktivt har modarbejdet afklaring

ved lovforslaget det er uklart og der er vage formuleringer som rummer mulighed for fortolkning og subjektive vurderinger det gør det uigennemskueligt for de berørte udlændinge og vanskeligt at administrere for udlændingemyndighederne vi ved også at der opstår misforståelser og fejl i tolkningen af asylsager der eksisterer i dag ikke krav til certificerede tolke så der kan opstå fejl som er tolkningsfejl og ikke bevidste løgne

man aktivt har modarbejdet sin identitet

som jeg læser det præciseret hvilke beviskrav der stilles for at det kan godtgøres at en udlænding aktivt har modarbejdet afklaring af sin identitet lovforslaget tager ikke stilling til hvad der sker hvis der er truffet en forkert afgørelse

heller ikke taget stilling til om udlændinge orienteres om og

fald hvornår en troværdighedsvurdering har fundet sted som godtgør at udlændingen aktivt har modarbejdet afklaring af sin identitet og kan afgørelsen påklages

retssikkerheden for asylansøgere med dette lovforslag så med disse ord

anerkender ordføreren at vi har et problem og at den nuværende lov ikke er god nok ordføreren får det til at lyde som om der er nogle enkeltsager hvor folk er lidt forvirrede og at man

taler usandt for at opnå bedre betingelser og det mener vi jo altså skal have en

får frataget deres midlertidige opholdstilladelse så så det er jo derfor jeg synes at loven beviser sit værd i dag og

skal en asylansøger ikke lyve men det bliver også i

på baggrund af at de troede det var sådan det skulle gøres i forhold til

nægtet sig det for eksempel jeg synes at den her lov har nogle negative konsekvenser også i forhold til integrationen hvor jeg synes den lov vi har i dag lever op til det vi gerne vil nemlig at man skal fortælle sandheden

nægtes tidsubegrænset ophold

det er i orden at lyve men vi

afklaring hvis man for eksempel ikke

forfølgelse af sin seksualitet

tilstrækkeligt mellem voksne og børn vi synes der skal tages hensyn til

tolkningen af det bliver så er der hele tolkningsspørgsmålet hvad nu hvis der er noget der går galt i tolkningen under samtalen om opholdstilladelse vi er

for retsstillingen med det her lovforslag

som det slet ikke burde ramme vi vil derfor stille en række spørgsmål under udvalgsbehandlingen men udgangspunktet er at radikale venstre

han siger måske at han er to år yngre end han er fordi han tror det er den måde han kan opnå beskyttelse på i danmark når det så går op for ham

har beskyttelse på baggrund af sin seksualitet så har han jo løjet sig to år yngre

en midlertidig opholdstilladelse og få asyl men skal det betyde at han for evigt

i min ordførertale vi mener heller ikke i radikale venstre at man skal lyve men hvis man siger at man eksempelvis er seksten år der jo rent faktisk nogle mennesker der

få ophold og asyl i danmark men

en ansøgning om opholdstilladelse her i landet kan ikke meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse medmindre der foreligger ganske særlige grunde jeg forstår godt at debatten kredser om hvad det vil sige aktivt at have modarbejdet

når jeg læser lovforslaget og bemærkningerne og høringssvarene og høringsnotatet synes jeg også der bliver gjort et ærligt forsøg på dels at beskrive hvad det vil sige aktivt at have modarbejdet

dels at beskrive hvilke ganske særlige grunde

stille nogle opfølgende spørgsmål men kunne man forestille sig at hvis der kom tilfredsstillende svar på de spørgsmål og det blev mere præcist hvordan de her to begreber skulle fortolkes

at vi ikke støtter lovforslaget

på baggrund af en række af de spørgsmål vi

gøre sig klart at vi jo vedtager lovgivning her altså vi

vil falde ud vi må også stole lidt på at myndighederne er i stand til at håndtere de principper vi vedtager her jeg synes selv særlig efter at

er kommet at vi er kommet tæt nok på en forståelse af de to begreber men jeg

altid gerne blive klogere og jeg vil læse svarene

jeg kan meget kort sige og jeg beklager meget her fra folketingets talerstol at

ikke støtter lovforslaget

i folketingsgruppen i dag og hvis intentionen i lovforslaget skal skal forstås sådan at man synes det er urimeligt at

bevidst lyver og fordrejer og manipulerer

vi enige i den intention men vi synes bare der er så mange huller i

kan støtte det og vores ordfører har også for os i

regler på det her område der tager højde

jo er en relativt bred opbakning

til det her lovforslag og som det allerede er sagt

er formålet med lovforslaget at sikre kontrollen med de udlændinge der søger om opholdstilladelse her i landet det er afgørende vigtigt at vi ved hvem der indrejser i danmark og med lovforslaget etablerer vi derfor et klart incitament til netop at oplyse korrekt identitet helt fra begyndelsen det sker ved at

der som der hedder i lovforslaget aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet det må selvfølgelig

til de udlændinge der ønsker

tage ophold eller som søger beskyttelse her i danmark at de i deres møde med udlændingemyndighederne taler sandt og bidrager til at klarlægge deres identitet det siger sig selv at fastlæggelse af en

en vigtig del af myndighedernes sagsbehandling forslaget skal derfor også

vil man få afslag på sin ansøgning om opholdstilladelse hvis man lyver om sin identitet men der kan være tilfælde hvor opholdstilladelse skal gives selv om man indledningsvis har opgivet

en forkert identitet det gælder for eksempel i visse asylsager hvor en en udlænding risikerer tortur hvis vedkommende returneres til hjemlandet

selv om de pågældende har krav på beskyttelse her i landet for en periode med lovforslaget indføres derfor hjemmel til at udlændingemyndighederne kan meddele afslag på en ansøgning om permanent opholdstilladelse hvis en udlænding aktivt har modarbejdet afklaring af sin identitet i forbindelse med en ansøgning om opholdstilladelse her i landet der er allerede i dag mulighed for at inddrage en opholdstilladelse hvis det viser sig at grundlaget for opholdstilladelsen var urigtigt eller hvis opholdstilladelsen er opnået ved svig

bestemmelse skal anses som et supplement til disse inddragelsesregler bestemmelsen skal anvendes over for de udlændinge som bevidst har modarbejdet afklaring

deres identitet men hvor der alligevel har været grundlag for at meddele opholdstilladelse

findes der eksempler på blandt andet asylansøgere som i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse ikke fremlægger dokumentation for deres identitet og som samtidig forklarer

men hvor udlændingemyndighederne ikke kan afvise deres forklaring om nationalitet og asylbehov og derfor

at der kan være en risiko forbundet med en tilbagevenden til hjemlandet sådanne udlændinge vil som udgangspunkt blive meddelt asyl i danmark og som reglerne er i dag

sådanne udlændinge mulighed for efter en årrække at blive meddelt permanent opholdstilladelse

altså få permanent opholdstilladelse selv om man har løjet om sin identitet over for udlændingemyndighederne og det er efter min opfattelse ganske enkelt ikke rimeligt

tager vi derfor et opgør med i dag den foreslåede bestemmelse forventes især at få betydning i sager hvor et beskyttelseshensyn betyder at der må gives asyl selv om udlændingen aktivt har modarbejdet afklaringen af identiteten

det kan ikke udelukkes at der også kan opstå lignende problemstillinger på

de øvrige opholdsområder bestemmelsen omfatter derfor alle udlændinge ved vurderingen af om en udlænding skal meddeles afslag på ansøgning om permanent opholdstilladelse efter den foreslåede

vil det blandt andet indgå om ansøgeren har gjort det han eller hun kan for

til afklaringen af identiteten eller om den pågældende tværtimod nægter at forklare sig eller giver en forklaring som er utroværdig eller som er direkte åbenbart usand efter lovforslaget

særlige grunde taler for at meddele permanent opholdstilladelse selv om den pågældende har modarbejdet afklaringen af sin identitet men det må under alle omstændigheder komme an på en helt konkret vurdering i hvert

det vil være op til udlændingemyndighederne

vurdere om ansøgeren i det konkrete tilfælde aktivt har modarbejdet afklaringen af sin identitet og det vil også være op til myndighederne at vurdere om der i det enkelte tilfælde foreligger sådan ganske særlige grunde

der trods dette ikke skal meddeles afslag på ansøgning om permanent opholdstilladelse det vil i den forbindelse blandt andet skulle

indgå som et moment

i den samlede vurdering om ansøgeren

jeg har som sagt noteret mig at der er relativt

både her i folketingssalen men selvfølgelig også i

afgjorde man ni hundrede og to og tredive sager om

altså også sådan fru johanne schmidt nielsen at man bliver oplyst om at man netop skal tale sandt hvis man vil have de her muligheder for at få permanent ophold og dermed også have muligheden for at blive dansker i fremtiden og det gør man lige når man ankommer til asylcentrene i fremtiden så jeg synes det her er fuldstændig ret og rimeligt og jeg synes det er helt rimeligt at man som land siger til de mennesker der kommer her for

at søge beskyttelse at så kræver vi naturligvis også at

et hundrede procent sandt jeg synes simpelt hen det er så rimeligt et forslag og

ministeren ikke være sød at svare på det konkrete spørgsmål

at vedkommende faktisk har den alder som vedkommende har kan man så sige at vedkommende er en løgner er det et rimeligt retssikkerhedsmæssigt grundlag

jeg vil i øvrigt sige at de aldersundersøgelser der bliver foretaget jo er ekstremt grundige og det er jo sådan at der også i mange tilfælde

modenhedsundersøgelse til og hvis man er i tvivl

det den nedre ende af aldersundersøgelsen der så bliver lagt til grund altså

være rigtig fint hvis også fru johanne schmidt nielsen

ud af ni hundrede og to og tredive det vil sige tre ud af fire sager der faldt ud

jurist og ministeren har ovenikøbet

det går jeg jo lidt og overvejer men det som mangler i lovforslaget

der stilles for at det kan godtgøres at en udlænding aktivt har modarbejdet afklaring af sin identitet

er truffet en forkert afgørelse af myndighederne kan ministeren så uddybe hvad

hvornår en troværdighedsvurdering har fundet sted som godtgør at udlændingen aktivt har modarbejdet

hvordan kan asylansøgeren påklage den her afgørelse og hvordan er beviskravet hvad skal

for at man kan definere at udlændingen aktivt har modarbejdet

i hvert fald vil være indstillet på at det er noget af det der skal med

jeg måske at det netop ville være bedst at gøre det på den måde så vil jeg i øvrigt bare lige anholde det

der blev vurderet forkert nej der var ni hundrede og to og tredive der blev sendt til aldersundersøgelse og de syv hundrede og tolv af dem viste sig så

det er jo ikke et spørgsmål om at tingene er blevet afgjort forkert

spørgsmål om at man har undersøgt det her antal sager og at der

så det er jo ikke noget med forkerte afgørelser overhovedet de

retssikkerheden i forhold til om om man så vurderer de

det har vi jo dyrket rigtig meget i et samråd og

og slet ikke her fra talerstolen det forlanger jeg slet ikke men

ministeren aktivt vil medvirke til at tydeliggøre hvilke beviskrav der er til at personen aktivt har modarbejdet

opholdstilladelse og efterfølgende blive dansk statsborger hvis man har løjet over for de danske myndigheder det er jo

godt tænke mig at høre hvad ministeren mener om de asylansøgere som lyver over for de danske myndigheder og så efterfølgende får asyl

eksempler på folk der har løjet over for myndighederne og så

det er så det man gør op med her men hvad mener ministeren om de asylansøgere der lyver under sagsbehandlingen og alligevel får asyl mener ministeren at

skal det også have en konsekvens for vi vil ikke have løgne i asylsystemet vi vil have at folk taler sandt når man kommer her og beder om vores hjælp og vores beskyttelse er det mindste vi da kan forlange den anden vej at man taler fuldstændig sandt det er kun ret og rimeligt

jeg mener naturligvis det er fuldstændig uholdbart og utilstedeligt

altså automatisk lig med

kan jo ikke tro på alle de andre oplysninger som vedkommende er kommet med

er blevet taget i at lyve så vil ministeren sørge for eller vil ministeren være indstillet på at sørge for at

den troværdighedsvurdering der er og som samlet set

overhovedet opnår asyl men vi har en forpligtelse til at

ophold i danmark så får man opholdstilladelse men vi sikrer os jo nu mener jeg også bedst muligt mod

fremtiden fortaber man så retten til

er en betydelig indtægtskilde for staten og er samtidig med til at påvirke bilparkens sammensætning mobiliteten i samfundet klimabelastningen energipolitikken og så videre bilen er vigtig for de fleste familier og en stor post i manges husholdningsøkonomi samtidig

er det et marked hvor rigtig mange penge skifter hænder og hvor stabilitet og forudsigelighed er vigtigt for aktørerne

et meget væsentligt emne og brede aftaler er

at foretrække regeringen valgte dog et helt smalt politisk forløb uden forhandlinger med for

socialdemokratiet om at kunne have lavet en bred aftale hen over midten man havde forinden spillet ud med en helt håbløs skæv model

heldigvis endt anderledes fornuftigt og på den baggrund har vi så et lovforslag til diskussion i dag der er mange elementer i det og jeg når

og halvtreds procent fastholdes men knækket for hvornår den sætter ind forhøjes til

og femogfirstusind kroner for

som noget meget positivt sker der nu en opdatering af reglerne om fradrag henholdsvis tillæg til registreringsafgiften med basis i brændstoføkonomien for den enkelte bil en benzinbil skal nu køre tyve

på literen før der opnås nedslag i registreringsafgiften mod seksten

på en liter benzin tidligere og det bliver dyrere at

rabatten og tillægget per kilometer

på literen under knækket bliver markant større nu altså seks tusind kroner per kilometer under grænsen på de tyve km som bliver tillagt registreringsafgiften jeg håber det gav mening for tilhørerne hvad det

i hvert fald er det altså noget der betyder at de mindst miljørigtige biler bliver

større tillæg til registreringsafgiften

løbende afgifter bliver den grønne ejerafgift også spredt mere ud og bidrager på den måde til at begunstige biler der kører langt på literen og bidrager til den løbende overvejelse hos ejeren af en benzinsluger om det var på tide at skifte til en nyere og grønnere bil sikkerhedselementet i bilafgifterne bliver også

de fleste biler bliver selvsagt billigere med ændringerne her men i modsætning til regeringens udspil er det nu i højere grad familiebiler der oplever det største relative prisfald og der er taget helt anderledes højde for sikkerhed og miljø i den aftale og dermed det lovforslag der ligger her end i det man oprindelig lagde frem socialdemokratiet havde gerne set en mere grundlæggende omlægning af bilbeskatningen i retningen af at afgiftspålægge ud fra tekniske kriterier om klimabelastning sikkerhed

men der gennemføres altså en række

den varige virkning går i nul faktisk er der en lille øget indtægt til staten i den varige virkning af aftalen

når indtægter og udgifter gøres op til sidst der er også elementer i den midlertidige finansiering vi er kritiske over for vi er selvfølgelig fortsat imod kontanthjælpsloftet og imod at bruge pengene

vi betragter det egentlig mest som en for taktik og lidt politisk drilleri at man putter

i stedet for at gøre som regeringen oprindelig havde tænkt nemlig at de skulle gå til lavere skat på arbejde for

er også et blindt punkt vedrørende elbilerne der bliver stillet ringere med aftalen her selvfølgelig får de også lavere afgifter men i og med at vi allerede har en aftale om at de praktisk taget er fritaget for afgifter

så bliver den relative sammenligning mellem elbiler og konventionelle køretøjer altså dårligere

aftale vi har med regeringen

får en fortsat udbredelse af elbilerne og en overgang til at de jo væsentligt mere energirigtige køretøjer kan klare sig selv på markedet

ellers ville der blive endnu flere biler som man ville skrotte i stedet for

vi vil dog spørge ind til muligheden for at det er den egentlige pris på reservedelene der bliver anvendt i opgørelsen for en renovering frem for at vi sætter den her procentgrænse alene men jeg kan se at

går ændringerne i den retning vi ønsker i forhold til en større vægt lagt på energieffektivitet sikkerhed og omstilling til en grønnere bilpark vi har for eksempel længe ønsket de ændrede grænser for tillæg og rabat for

der bliver lagt ind i lovgivningen her ligesom det er familiebilerne der oplever den største forbedring og ikke de dyre

ærgerligt at socialdemokratiet som jeg hører det tilslutter sig den her aftale

i forhandlingerne der har varet relativt længe specielt på sådan et område her det her er ikke noget man ændrer hvert andet år og med god grund

en foreløbig aftale om at elbilerne bliver på tyve procentsniveauet indtil

og så videre og så videre mener ordføreren ikke at

her aftale kan spænde ben for at vi kan lave en virkelig ambitiøs og fremtidssikret aftale hvis regeringsmagten skulle

er stillet nogle forskellige spørgsmål til det her leasingindgreb men det

hvis man ser på indholdet i aftalen og det er det vi skal forholde os til nu for det lovforslaget går ud på så må jeg sige at jeg

i mange år har påpeget man burde justere grænserne for hvornår der bliver lagt til og trukket fra i registreringsafgiften med hensyn til god og dårlig brændstoføkonomi

det er det vi skal forholde os til og det stemmer vi for det er

det er vigtigt egentlig at få den ro på markedet som regeringens måde at agere på i den her sag

får vi også ved at vi meget klart har meldt ud at vi vil stemme for lovforslaget

er nogen diskussion her om at skulle rulle noget tilbage det ændrer ikke på at vi gerne så en endnu mere ambitiøs retning

til en grønnere bilbeskatning men om det her er positivt eller ej

de helt sjældne ekstreme luksusbiler som

bidrager helt til det billede

spørgsmål at der er ting der bliver bedre helt klart men ordføreren svarede ikke på mit spørgsmål når det her er noget man ikke laver om hvert andet år

stille os andre i udsigt til en eventuel ny

regering for at lave en reel ambitiøs

til den situation hvor elbilerne kan klare sig

der mener vi at man modarbejder ånden i den aftale og meningen med den aftale vi har med regeringen om at udbrede elbilerne

gunstige vilkår for at købe en elbil i danmark i forhold til hvis de bare var under den almindelige beskatning det kan man jo stadig væk godt gøre man kan stadig væk sagtens lave ændringer i de ting som gør at man sørger for en øget udbredelse af elbilerne

over hvilke biler det er der bliver billigere så kan vi se at en citroën c1 stiger med næsten otte tusind

bliver over otteoghalvtredstusind kroner billigere og det er

at man kigger på hvordan man kan gøre sikre biler billigere men der er også noget med fordelingsprofilen her altså kassedamen som sparer sammen og som lige akkurat har råd til

en lille bil oplever at bilen bliver dyrere mens den statsautoriserede revisor i den store villa oplever

partiprogram går meget ind for at bekæmpe ulighed og så vil jeg spørge hvordan det her lovforslag og socialdemokratiets

det her lovforslag hænger sammen med at man fra socialdemokratiets side ønsker at bekæmpe uligheden

registreringsafgiften som er sket det sidste år

var også de biler som nævnes i ordførerens indlæg her

jo væsentlig dyrere nu

været tilfældet før hvis man gennemførte den omlægning til tekniske kriterier som både fru lisbeth bech poulsen og rune lund har talt om nu og som jeg også gerne

også fandtes nogle meget dyre

som var blevet markant billigere end i dag skulle vi så have stillet os op hernede

til til ordførerne om hvorfor de gjorde nogle dyre biler billigere hvis det var fordi de var miljørigtige og sikre

og derfor synes jeg bare i forhold til hvad der ligger her

rigtig mange penge får en meget stor besparelse i kroner og øre som kommer de mest vellønnede til gode og hvis vi skulle have lavet en aftale og det har vi meldt klart ud også over for

havde vi gerne set at man havde lavet en teknisk

var den aftale som ligesom som ligesom var målet for os og når man vejer det op imod det er

her jo en skæv aftale man fremmer sort energi men der ligger også nogle skæve elementer som må alt andet lige være

problematiske for

her jo faktisk en lille smule

statens favør og man må finde nogle andre måder siden hen forstår jeg på den aftale der er indgået at give de penge tilbage

ikke nogen omkostninger for for vores velfærdsmidler

at der ud over familiebiler også er nogle andre biler der bliver billigere men det er familiebilerne der oplever den største fremgang med det

starten om at tilslutte sig en aftale forstås sådan at vi ligesom er med i den og det er vi jo ikke fordi vi

hen ikke er inviteret med i den men vi stemmer for lovforslaget

spillede ud med og jeg tror den var blevet endnu bedre af at vi havde været med

givet en masse usikkerhed for hvad ville der så ske på det tidspunkt hvor magten skiftede

godt registreringsafgiften er blevet sænket også de foregående år

kvittere for en del af finansieringen til det her kommer jo fra kontanthjælpsudspillet

man stemmer for en aftale finansieret af kontanthjælpsloftet er

usikkerhed om selve kontanthjælpsloftet

store reserver på finanslovene i de kommende år som kunne have været det der finansierede

efter regeringens mening med at komme fra kontanthjælpsloftet

lovet skulle bruges til at sænke skatten for lavtlønnede danskere og det gør man så ikke det synes jeg er at

diskussion der er ingen ændring vi er imod kontanthjælpsloftet vi stemte imod det da det blev diskuteret hernede i folketingssalen og og skal det laves om og

kan vi så komme nærmere når vi kommer tættere på et valg og har et overblik over den økonomiske situation det er fuldstændig uforandret

stemmer for det her lovforslag

til den der teknisk baserede afgift som herre jesper petersen taler om som et ønskescenarie den var jo skrevet ind i den tidligere regerings thorningregeringens regeringsgrundlag man havde fire år til at gennemføre den og så har man været ude at kritisere regeringen for ikke at gennemføre den på ti dage hvad var grunden til at man ikke gennemførte den teknisk baserede afgift da man selv sad i regering

med en forklaring om at nu har man selv åbnet

en selv nogle bedre forhandlingsmuligheder jeg tror

jeg forstået det det er min vurdering af det jeg sige hvor man var meget tæt på underskudsgrænserne var svært at løbe risici med en ret betydelig indtægtskilde for staten men det er min egen vurdering af det jeg var ikke i den situation at jeg

var helt tæt på nogle begrundelser for hvorfor det forslag aldrig fandt vej til folketinget

billigere men fru louise schack elholm er jo

klog nok til at vide at det der er forholdet

mellem en elbil og en konventionel bil og elbilerne er stadig væk

og den den forskel i pris bliver større fordi elbilerne i dag fortsat nærmest er fritaget for afgift

man ligesom ændrer den prissammenligning til fordel for de konventionelle biler og til skade for elbilerne og derfor må man forvente at der vil blive solgt færre elbiler og at udbredelsen af elbiler går væsentlig langsommere

nogle biler her der kommer til at stige i pris så vil det

i et større antal det er ikke private

jeg synes at man helt generelt ikke kan tale sig uden om at det her er til skade for elbilerne det burde vi tage en ny diskussion om i de partier der er med i den aftale

louise schack elholm der selv erkender her at en del biler faktisk bliver dyrere jo forholde sig til sit eget skattestop faktisk er det tre og tredive procent af de solgte biler i to tusind og seksten der bliver dyrere med aftalen her

havde lettet andre steder

blev væsentlig billigere men altså stadig var dyrere så en luksusbil endte med at

forhold for både elbiler og dem der kører langt på literen så er det okay for os

kan sige vi vil den grønne omstilling så meget så vi forklarer os ud af at vi faktisk giver nogle der er rigtig velstillede nogle endnu bedre muligheder end mange af os andre

presser på for en grøn omstilling samtidig med at der er et eller andet der lyder lidt forkert i forhold

over det knæk som vi har i dag og det ville det ville være en meget skæv måde at gå frem på og man ville taget de fornødne hensyn til miljø og sikkerhed

en regering der godt nok har ministerposterne og ministerbilerne men det er ikke meget af

kun tre og halvtreds mandater kan få igennem direkte

vi godt acceptere at der også er nogle biltyper i det lidt højere segment der bliver billigere end i dag men som fortsat er

stå med så store skattelettelser

lidt mere ulighed lige på den konto og det er

at gennemføre sådan en

endnu videre i forhold til en grøn omstilling og

det kan så blive ved andre lejligheder men det der sker her mener vi

gerne starte et andet sted end lovforslaget

det hele startede

hvilket ville fjerne den progressive beskatning af bilerne man ville ikke røre ved sikkerhedsfradragene man ville ikke røre ved fradraget for

har været en del debat debat om nogle ikke mig selv har

må sige at resultatet som vi behandler her i dag ligger langt væk fra det

set fra dansk folkepartis synspunkt

betaler en hundrede og halvtreds procent lamborghinien endte faktisk med at blive syv tusind kroner dyrere med det her

er at den laveste skat sættes ned til fem og firs

skalaknækket sættes op til ethundrede og femogfirstusind

sikker bil vi vi forhøjer grænsen for

fradrag og tillæg for god brændstoføkonomi hvilket med til at sikre mere miljørigtige biler der var jo den situation at

sat for rigtig mange år siden efterhånden var blevet udhulet fordi teknologien simpelt hen havde

de bliver indekseret så vi ikke løbende som folketing skal justere på det men at

ganske positivt

billigere mellemklassebiler så alt i alt synes vi det er supergode ændringer som er

det kompromis som vi har indgået med regeringen

en mere teknisk baseret afgift det mener vi sådan set stadig væk men i

blev bombarderet af sorte skyer eller hvad man nu skal bruge af metaforer for det kunne ikke

må sige at skatteministeren eller

helt fint at folk vælger at eje eller lease det må de selv om men vi var kommet i en

for at betale afgift og det er altså ikke

i afgift derfor synes vi det er rigtig godt at

den bedste løsning ved er i hvert fald skatteministeriets bedste bud og det har vi så taget med og

for at der kommer en evaluering efter år to tusind og atten og

noget der har løst problemet eller

at man holder sig på måtten og ikke konstant udfordrer reglerne for at spekulere i afgiften for det

sådan set ikke for jeg mener faktisk det jeg sagde

eje en bil det må de gerne men der er nødt til at være en ligebehandling

man betaler nogenlunde den samme afgift for to ens biler det ville en teknisk baseret afgift have løst fuldt ud

cirkulær økonomi og vi skal genbruge karklude og tøj og alverdens ting

at få det ind i aftalen

i den næste finanslov det kommer altså ikke

vigtigt også at give ro for branchens

det har også nogle konsekvenser for dem

derfor støtter vi det her lovforslag men

jo egentlig inderst inde godt kunne tænke sig

op ad bilimportørernes model kombineret med et værditillæg og jeg

hører det lidt sådan sådan at den diskussion ikke nødvendigvis er død men

er jo en af de helt gode ting ved den her aftale at der er kommet en ret stor prop

at vi kan undgå det skattefifleri vi har set som har kostet skattekassen mange penge

er jo tilsyneladende et skattehul tilbage som handler om at der skal ske en genberegning af bilens pris

der lader det så til at leasingbranchen kan undgå det her krav ved at lave korte leasingkontrakter på eksempelvis tre måneder altså leasingkontrakter der er under fire måneder

hvis det begynder at blive et nyt skattefiflerinummer er det så der hvor

sætter os sammen i folketinget i samarbejde med

vi kan finde en løsning på det så det er lige præcis

til to måneder eller en måned eller to dage

en rum tid før man sådan kan genvurdere bilen så

teknisk omlægning men det kunne vi ikke få til at lykkes i den her omgang

om fjorten dage eller til foråret der er også behov for

vi så jo tydeligt at markedet gik fuldstændig i stå men

som som ikke burde have været der længe

vi for eksempel har forfulgt med spørgsmål i folketinget

så man ser at en dyr audi a6 i kroner og øre

er det dansk folkepartis politik at en sådan dyr bil skal blive så meget billigere det havde man jo kunnet undgå hvis man havde lavet

noget værditillæg i en teknisk omlægning men det er alligevel noget som dansk folkeparti stemmer for

jo en lavere registreringsafgift og det rammer også nogle biler som i dag er dyre men det er jo fordi de så er

giver den faktisk flere penge i kassen

vi har haft et godt forhandlingsforløb og er kommet frem til en god synes jeg

på hvad lovforslaget går ud på så jeg ikke gå det igennem i detaljer

og bedre biler der kører længere på literen

bliver billigere det synes vi

gavner danskere i hele landet det gavner alle danskere at bilerne bliver mere sikre

det gavner hele danmark både dem der kører bil og dem der ikke kører bil at bilerne kører længere på literen så det synes vi egentlig er rigtig rigtig positivt så vi synes

er en rigtig god aftale som gør at

langt de fleste elbilsmodeller kommer til at stå dårligere som vi havde en diskussion om tidligere

en direkte prissammenligning mellem

louise schack elholms oplevelse af det forhandlingsforløb

forglemmelse er man ikke enig i at vi har behov for som vi har aftalt at skulle

i danmark eller hvorfor har man ikke rigtig specifikt forholdt sig til det i i aftalen og dermed

at man betaler en andel af registreringsafgiften for de elbiler der overhovedet

ikke på nogen måde man kan tale om at elbilerne

en renault zoe og den betaler

omkostninger og

en andel af falder og så falder deres pris også så

konventionelle biler men at der er en prisforskel der gør er flere forbrugere der vil sige det gør vi det er en en god idé så det vil vi godt gøre selv om det måske er lidt dyrere

helt sagligt hvis vi spørger

må det jo betyde at der vil blive solgt færre elbiler nu end før er fru louise

ikke man kan finde saglig

det er i høj grad også den italesættelse vi laver af hele elbilsmarkedet der afgør om folk gider købe dem eller ej så man kan ikke sådan isolere effekter af de forskellige ting men grundlæggende mener jeg ikke vi gør det mindre attraktivt at købe elbiler

det er positivt at vi generelt får en mere energirigtig

mange historier fremme om at det nærmest lød som om

bilpark var rusten og fra den kolde krig og det var direkte livsfarligt at køre rundt i de her biler

er venstres ordfører ikke enig i at vi

aldrig fået solgt så mange biler som

aldrig kørt så mange biler på vejene som

hen er den her meget stejle kurve opad i forhold

hvor mange benzinbiler der er på vejene samtidig med at elbilsalget er gået fuldstændig

vi har jo gennem en årrække nu haft nedsat

ikke nok man køber nyere biler de skulle også gerne

og det er jo noget af det vi gør med den her aftale vi laver

mere sikre end de har været tidligere det er ikke alle nye biler der er lige sikre

der et større fokus på med den her aftale det synes jeg er positivt så tror jeg ikke at man kan finde et eksempel på at jeg har sagt at det skulle være

erklærede mål at man skal have flest mulige benzinbiler

sort på hvidt for har vist at der

de seneste år specielt i regeringsperioden er

solgt markant flere biler og markant flere nyindregistreringer hvert eneste år

og de andre ting som er lovpligtigt tilbehør i dag og i stedet giver vi et højere fradrag for ncap testen som jo er en test

sikkerheden i bilerne og som hele tiden stiller højere og højere krav og derfor

kommer vi ikke ind i den samme problemstilling en gang til

sige en ting der hele tiden bliver skærpet sikkerhedsmæssigt samtidig

miljøkravene så jeg tror på at vi både får nogle biler der kører længere på literen og nogle mere sikre biler

genoprette i skat og hele genopretningen af skat

det rigtige tidspunkt at kaste sig ud i endnu et stort nyt it system i skat

skat har brug for noget ro til at få genopbygget sig selv og derfor synes jeg

jo ikke regeringens løfte at man skal følge et flertal og hvis man kan skaffe et flertal til den løsning regeringen helst vil have skal man jo gøre det

at man vælger en løsning som tilsyneladende heller

ønske fordi det går for langsomt når man har haft så god tid til at finde på løsningen

tidspunkt vi er nødt til at få genoprettet skat og tilliden til skat og det synes jeg

jeg nok sige at der var områder hvor der var større behov for at hjælpe det kunne være de hjemløse

dem jeg ville give et løft i stedet for man skulle tro at der var

større problemer i det her land end at bilejerne betaler høje registreringsafgifter men det er der åbenbart ikke vi har det her lovforslag hvor der samlet set er tale om en omfattende omlægning af bilafgifterne samlet set giver det et relativt beskedent mindreprovenu i de kommende år

side har vi jo spurgt til de enkelte elementer tidligere vi har for nylig spurgt til hvad det ville indbringe statskassen hvis man fjernede fradraget i registreringsafgiften for abs bremser da abs bremser er lovpligtigt udstyr

jo ikke nogen mening at man fik et fradrag for dem og svaret var at bare det her element altså

har også spurgt til hvad det ville indbringe statskassen hvis man hævede grænserne for hvornår man kunne få fradrag for brændstoføkonomi i registreringsafgiften og alene det

i lovforslaget er det hele rodet sammen i en post ved navn omlægning af bilafgifterne men de økonomiske understrømme

jeg skal ikke lægge skjul på at vi fra enhedslistens side synes at det er en utrolig god idé at man ikke kan få fradrag

alligevel er på nye biler biler ligesom vi synes det er fornuftigt at man hæver grænserne for hvornår man kan få fradrag for god brændstoføkonomi

de penge skal bruges på flere lempelser af registreringsafgiften som sådan og vi synes det er uacceptabelt at for eksempel en citroën c1 stiger med næsten otte tusind

mens en stor audi a6 bliver over otteoghalvtredstusind kroner

på landet og som måske lige akkurat har råd til at

vil så opleve at deres bil bliver dyrere til gengæld

som tjener rigtig mange penge en statsautoriseret revisor som bor i en stor villa

og det er simpelt hen ikke rimeligt derudover mangler regeringen jo fuldstændig at adressere hele problemet med elbiler i den her aftale

hvis man virkelig mener det her med at man vil være grøn så forstår jeg ganske enkelt ikke hvorfor

omlægningen af registreringsafgiften ikke bruges på at give nogle lempelser der kan sætte gang i salget af elbiler som jo er gået meget i stå siden indfasningen af registreringsafgifterne for elbilerne vi havde gerne brugt nogle af de mange penge man henter ind på at ændre i fradraget for abs bremser og brændstoføkonomi på at gøre noget for det elbilmarked der ligger brak oven på den seneste lovændring til sidst vil

den del af lovforslaget som omhandler leasing af biler vi synes det er på høje tid at man gør op med de skattehuller og det er

der med aftalen er kommet hvad der må betegnes som en stor fed prop i leasinghullet som er en skattefidus

smarte og fiffige leasingfirmaer har har ageret på en sådan måde at der er tusindvis af

i danmark som har kørt rundt på vejene uden nogen sinde at have betalt en eneste krone

der er stadig væk muligheder for at lave skattefifleri lader det til blandt andet

først skal ske en genberegning af bilens værdi efter fire måneder

måske benytte sig af kortere leasingkontrakter jeg er glad for tilkendegivelsen fra dansk folkepartis ordfører om

fokus på for det kan simpelt hen ikke være rimeligt at fordi

slippe for at betale til

som som vi står for vi havde dog allerhelst set en

hvor man lavede en teknisk baseret afgift som ligesom bilimportørernes model er baseret på vægt og

og som ikke ville gøre biler der kører på sort energi billigere det løser det her lovforslag

at det ligesom er en dagsorden som liberal alliance har ført an på

også gerne kvittere for at dansk folkeparti for tredje gang i træk er med til at lave en aftale hvor registreringsafgiften falder det primære her er jo

fem og firs procent af de tre aftaler der er indgået

det her den største aftale den

sænkes mest og det giver altså billigere biler til danskerne de fleste biler bliver billigere for det

bliver dyrere det var ikke et ønske som vi havde

som regeringen havde det var et ønske som dansk folkeparti havde og det var det der skulle til for at lave et kompromis men vi havde selvfølgelig gerne set at alle biler var blevet billigere

den her aftale ændrer så ikke på at vi stadig væk har grotesk høje bilafgifter i danmark vi har stadig væk en marginalbeskatning af biler på to hundrede og tolv procent jeg tror simpelt hen ikke på at der findes et eneste folketingsmedlem herinde måske nogle i enhedslisten som synes at det er fornuftigt at man har en marginalbeskatning på et forbrugsgode

oprigtigt synes det er fornuftigt særlig

at bilafgifter jo er rigtig dårlige til omfordeling fordi der ikke er en en til en sammenhæng mellem ens

at nævne den her ulighedsdebat som også har været her

bare rigtig dårlige til omfordeling der findes folk med meget meget høje indkomster herinde i københavn som slet ikke har noget bilforbrug og der findes folk med lave indkomster ude i landdistrikterne som er nødt til at have en bil

større bil nogle gange også to biler for at få

noget om at bilafgifter altså er rigtig dårlige til

ja vi stemmer selvfølgelig

kan se resultaterne af de lovforslag

vi vedtager sådan lige med det samme og jeg er da glad for når jeg

meget meget håndgribelig ting en meget håndgribelig velfærdsforbedring for danskerne at man nu har bedre råd til at købe en mere sikker

og måske også en bil som familien bedre kan være i så tillykke til danskerne med det

egentlig

af benzinbiler

og indkomst folk prioriterer forskelligt

man nogle gange også med en lav indkomst brug for at have en eller to biler eller måske en større bil fordi man har mange børn så det er der ikke vi må jo lade detektor se hvem der har ret det har jeg er der nogen grænser for

vi kan have i danmark ja det er der givetvis jeg

en stopper for hvor mange biler man har men singapore

er et forbrugsgode

personlig frihed til borgerne

det skaber velstand mobilitet skaber også velstand uden biler havde vi været et langt langt fattigere samfund end end tilfældet heldigvis

er er der nogen problemer i forhold til

infrastruktur køer osv ja det kender alle der

i gladsaxe på nogle tidspunkter af døgnet men det skal jo ikke ordnes ved meget høje afgifter på biler det skal ordnes ved fornuftige infrastrukturprioriteringer

i kommunerne der bruger flest penge på biler

men er to

dyrere bil ja men

en til en sammenhæng mellem det og derfor

der vil ske her er jo ikke at der kommer mange flere biler det er at folk køber nogle mere sikre biler det er en god ting der er også sammenhæng mellem sikre biler og

derfor synes vi også det er en god idé at

en dygtig journalist ude på det var ikke amager fælled men noget

en teknisk beskatning af biler som vi

vores miljøordfører

den retning vi skal et massivt flertal

venstres ordfører og jeg må blive korrekset hvis jeg lægger

er meget positiv over for det men siger rationelt rationelt og fornuftigt jamen er det det vi har brug for i skat lige nu

satsninger på at finde et system der kan håndtere det her teknisk der er mange andre ting

vi skal til jeg vil godt

godt kunne finde det men har fuld forståelse for at man som regeringsparti lige tøver en kende når vi

oprydning der men jeg hører altså at faktisk næsten alle partier måske med undtagelse af herre joachim b olsen og liberal alliance

af en beskatning hvor man i endnu højere grad kiggede på det tekniske altså på miljøsiden og det sikkerhedsmæssige

en ordning som alene venstre og liberal alliance

udvikle det her system der tilsyneladende er meget bøvlet er også nogle der ytrer at det ikke er helt lige så bøvlet som det bliver

lagt for dagen her i salen i dag men tænk hvis vi var startet lidt før det er altid nemt at være bagklog

at vi skal starte nu vel vidende at vi får vedtaget det her som vi er imod i alternativet vi ville meget gerne sikre at elbiler blev noget vi

er kommet så langt som til en hybridbil der kører på benzin og så bliver ladet op når jeg kører ned ad bakke eller bremser

er meget praktisk men elbilerne

godt tænke mig at vi sagde godt vi vi er rigtig mange partier

af det analysearbejde nu der gør at det ikke bliver fuldstændig uoverskueligt at lave den afgift som vi alle sammen kan se er bedst for miljøet og formentlig også

er kommet mange gode pointer i dag og i det her lovforslag som

vedtaget blandt andet i forhold til

at vi har flyttet grænsen for hvornår man bliver økonomisk belønnet for

blevet stoppet der er mange gode ting i det her men fundamentalt set vil

fremme at vi kører i miljøvenlige biler ikke bare fordi det er godt for miljøet men også fordi det simpelt hen er det eneste

kigger på det er dem der tænker grøn omstilling det er der væksten kommer til at være

en dialog lige før med en ordfører om at

i danmark som den her grøn omstillings nation hvordan kan det være at vi skal

alle de gode argumenter for at det er for bøvlet at lave det der tilsyneladende

er det store flertals ønske

en beslutning om vores beskatning og det kunne måske være den delaftale

bliver uoverskueligt at træffe den rigtige beslutning

skats systemer kan håndtere det ene og

uanset om vi taler om sosu assistenter til ældreplejen industriteknikere til fabrikkerne eller ingeniører til virksomhederne så mangler vi arbejdskraft radikale venstre støtter at man sætter skatten på arbejde

og på den måde løser mindre skat på arbejde et problem for samfundet et problem for fællesskabet

regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet vil løse ved at støtte det her lovforslag hvor man bruger mange penge på at gøre biler billigere ser vi på mobilitet er udfordringen ikke at få fingrene i en bil men derimod at man holder i kø på vejene

investere i vejnettet ligger regeringen nærmest bomstille der sker stort set ingen investeringer

vil leasingselskaber stadig kunne undgå at betale skat så længe skatten er bundet på bilens værdi vil leasingselskaber kunne undgå at betale registreringsafgift derfor skulle man have lavet beskatningen helt om i stedet for

burde man beskatte bilens vægt forurening eller noget andet kun på den måde kunne man komme uden om leasingproblematikken

har regeringen selv i et svar til folketinget fra klimaministerens side sagt at der stort set ingen effekt er af

viser al viden at den store udfordring i danmark omkring sikkerhed er fart uopmærksomhed og druk det er altså ikke bilens pris som er problemet hvis regeringen og flertallet havde villet fjerne skatten på konkret sikkerhedsudstyr og ikke fjernet beskatningen generelt så kunne vi måske godt have set os selv i det pengene til den her skattelettelse kommer blandt andet fra kontanthjælpsloftet altså er det de allersvageste i danmark som nu skal have mindre at gøre med for at middelklassen kan få en billigere audi det er forkert og så småt som det kan blive set med vores øjne radikale venstre kan ikke støtte at bruge penge på billige biler når det er lavere skat på arbejde danmark har brug for og vi kan ikke støtte at fjerne penge fra de allersvageste til det her formål

som går i den rigtige retning men den overordnede konklusion er jo at man har forspildt en historisk chance for at fremtidssikre vores

fremtidssikre det i forhold til klima i forhold til trængsel i forhold til

miljøpåvirkninger og egentlig også i forhold til

mere rimelig fordeling i forhold til

ved skatteministeren

jamen vi kan ikke fortsætte afgiftsfritagelsen det koster de her millioner det kan vi

men selvfølgelig man kan hvad man vil så man skal altid

havde vi en række finansieringsforslag dengang

blev accepteret dengang faktisk til dels er kommet med i aftalen nu for eksempel at se på det sikkerhedsudstyr der var lovpligtigt som

også var inde på giver det jo ikke nogen mening at bruge en masse penge på

det var absurd at man blev økonomisk belønnet for at købe en benzinbil der kørte adskillige kilometer kortere på literen end en ny

tidligere havde lavet et system der ikke var dynamisk man

længere per liter for hvert år

nu bliver taget i brug for at gøre benzinbilerne billigere

halvår slår nærmest rekord

det her først og fremmest var noget der skulle sikre folk med helt almindelige

joachim b olsen sagde

en eller to familier i det her land hvor det er tilfældet men tallene viser bare et andet billede hvis vi ser

og på fanø blev

gennemsnitsindkomsten er meget lavere og der bruger de statistisk set også færre penge på biler det skulle jo næsten give sig

en masse argumenter om at vi skulle af med alle de her gamle biler de var ikke sikre

i fjorten år vi har to millioner biler på vejene eller fireoghalvfjerdstusind flere end for en år siden

nyregistreret seksogtredstusind biler og i første halvår to tusind

det er altså en tyve procentsstigning i benzinbiler og aldrig før har der været så mange biler på vejene jeg kan se på formanden at jeg ikke har mere tid jeg vil dog bare

er min afsluttende kommentar det svar

skatteministeriet om at man ikke beregner nogen nævneværdig stigning i

i gennemsnit gør det er ret udbredt blandt unge mænd at de

er om det ikke bør være borgernes valg i stedet for at det er et politisk valg

indkomst synes jeg der er noget forkert i at vi sidder her politisk og beslutter du skal bruge så og så meget på en bil du skal bruge så og så meget på din husleje så meget på tøj og så meget på mad

det man gør her ved at man lægger nogle meget høje skatter på biler

god bil hvorfor er det rimeligt at fru lisbeth bech poulsen skal

folks eget valg men jeg påpeger bare

en kommuneoversigt fra danmarks statistik

og hvad man bruger på på biler der er

og ordføreren kender selv det danmarkskort

en klokkeklar tendens som jo også er naturlig nok

et fordelingspunkt i det her ligesom der også er et klima

for pengene i danmark fordi vi har de her internationalt set ekstremt høje bilafgifter i

ikke selv kan prioritere længere de har kun lige præcis råd til den dårligst mulige bil

at købe den alligevel fordi de ikke kan få hverdagen til at hænge sammen men det er jo

mange mennesker vil have råd til at købe men den bliver altså syv tusind kroner dyrere

a6 som ligger i et prisleje

bliver tredstusind kroner billigere

alligevel kan købe en audi a6 der er

bruger på biler men derudover

lisbeth bech poulsen ved da udmærket godt at der bor masser af mennesker med høje indkomster inde i københavn som slet ikke har noget bilforbrug og at man hvis man bor ude i landdistrikterne hvor jeg selv er vokset op og hvor der er mange mennesker med lave indkomster

er der rigtig rigtig mange mennesker der har ude i landdistrikterne

de har behov for en bil nogle gange også to biler for

andre lande vi normalt sammenligner

kroner billigere og derfor blevet mere tilgængelig for folk med normale indkomster

de vil også købe flere af den her type biler for det er de biler de gerne vil have

almindelige registreringsafgifter derfor

en velfærdsforbedring for de mennesker det må

at rebild kommune er den kommune i danmark hvor flest familier har en

kender rebild ved ordføreren det er et rigtig dejligt naturskønt område

så det giver meget god mening

rigtig rigtig længe min pointe er

finder nogle finansieringsforslag som man ikke ville acceptere da vi prøvede at

billigere benzinbiler

vi bare politisk uenige i så er vi også politisk uenige i at biler der ligger omkring ethundredetusind

faktisk bliver dyrere hvorimod

de dyrere biler bliver markant billigere

blevet imødekommet på det er noget df har fået i de her forhandlinger

bare

nøgternt på det her

en marginalbeskatning på to hundrede og tolv procent jeg tror også

dyrere fjernsyn i gentofte

et eller andet andet og hvor man sagde at

så kunne vi godt have set positivt på det problemet her er bare

en aftale der er meget skæv det er en aftale der

vil have negative konsekvenser for for miljøet og for klimaet og jeg ved godt hvad svaret fra skatteministeriet lyder på og er en aftale der vil

vi er enige men det

netop at værdielementet fylder mindre og de tekniske

om man ikke er enig i at det faktisk er til gavn for elbilerne når vi skruer op for fradrag og tillæg for god brændstoføkonomi det er netop noget der gavner elbilerne

mindre værdi og mere

en aftale der gavner elbilerne og billedet er jo lidt at det

positive ved den her aftale skalaknækket fradrag og så videre men jeg synes som ordføreren selv sagde i sin tale at

den her slags øvelser hvert år eller hvert andet år fordi alting går i stå det er meget dramatisk der er meget på spil og derfor skal man passe på at man ikke laver sådan en middelløsning og

man misser en historisk chance for virkelig at lave noget der var ambitiøst

skellet mellem de markant billigere benzinbiler og elbilerne betyder jo nu

med elbilerne det kan være vi kan lave

vi stod i den situation at der i første kvartal af to tusind og sytten blev solgt tredstusind benzinbiler og syv og tredive elbiler hvor stort set ingen af dem var til private det var

er fuldstændig forfærdeligt når man tænker på at vi trods alt også har nogle klimamål som vi skal opfylde for vores egen

biler er vel elbilen

tager den aftale på lang sigt ikke bare på den korte bane

forbrugerne den situation har vi bare ikke i danmark og det

afgiften på tyve procent for elbiler men det varer så kun til der er solgt fem tusind elbiler eller svarende til en uges salg af benzinbiler

brug for noget der virkelig får dem ind på markedet før

andre bruger ordet men vi mener at danskernes liv skal blive bedre

skal blive mere velstående

det er en reel skattelettelse der her er tale om til gavn for

det er en en god aftale det en god aftale fordi den giver folk mulighed for at få nogle bedre biler og det er velfærd

det er ikke en grøn aftale

kritik af at den ikke skulle være grøn men den er egentlig heller ikke det modsatte det

den her aftale men omvendt er det også uærligt at udlægge det som om at det

er en stor katastrofe for miljøet ifølge de vurderinger som som jeg har set og fået fra regeringen

hvis de billige biler var blevet billigere

råd til en bil som ville anskaffe sig en bil nu sker der det at at de billige biler faktisk bliver lidt dyrere og det kan måske endda være at der er færre der derfor vil købe biler i fremtiden til gengæld bliver mellemklassebiler og dyre biler betydelig billigere det betyder så at de mennesker der i forvejen ville købe en bil får råd til en bedre bil nogle af bilerne bliver måske lidt større det kan også være at nogle af dem kommer til at udlede lidt mere

i afgiftsstrukturen her er det ved at vi favoriserer biler med lavere udledning og bedre brændstoføkonomi så

det betyder altså samlet set at der er en cirka neutral miljøpåvirkning af den her aftale så det synes vi er

givet anledning til at man siger at at der stort set

men det gør det heller ikke meget værre men i de forudsætninger både i svaret og i aftalen

par år har jo været at der både bliver købt dyre biler

nummer to og som jeg har sagt en del gange

rekord mener ordføreren ikke at det er underligt at man

man har brug for en bil jeg er fuldstændig med på

så må argumentet jo være at der er nogle der ikke havde råd til at købe en bil før

del af mit spørgsmål hver eneste gang den her regering og den tidligere venstreledede regering har har sænket registreringsafgifterne har man kunnet se en markant stigning i antallet af

og femten til seksten var der alene fireoghalvfjerdstusind flere biler

her aftale vil ikke forøge det som som tidligere

først og fremmest tale om at folk der kører mellemklassebil har råd til en lidt større bil end de ellers ville

solgte biltyper i to tusind og seksten

af den her aftale jeg kan godt leve med det fordi der er nogle miljømæssige forbedringer og det er det der gør det forskubber sig men det

dem man altså havde på det danske marked i to tusind og seksten som blev solgt

afgiftslettelsen er lavet på en måde så de allerbilligste biler ikke bliver billigere

være meget nervøs for trængslen rundtomkring så jeg

rigtig positiv over for at det er

det vi taler om er helt tilbage til herre rasmus jarlovs ordførertale som var

meget baseret på friheden til at vælge præcis den bil man gerne ville have og det kom man til lettere at kunne med det her lovforslag

i danmark det synes vi er positivt men det er vel i virkeligheden imod det som herre rasmus jarlov brugte en stor del af sin indledende tale på

det her lovforslag og det kan man så synes er positivt hvad jeg gør fordi man arbejder i en miljømæssig bestemt retning men det var vel noget andet end det

er der en politisk påvirkning af hvad folk køber

men den påvirkning bliver mindre når skatterne bliver mindre og nu bliver skatterne mindre og så blander vi os mindre i hvordan folk vælger

gerne have færre trafikdrab og mindre forurening og det får vi så med den her

at regeringen og dansk folkeparti med aftalen om omlægning af bilafgifterne som blev indgået den enogtyvende september i sidste måned er blevet enige om

og tilskynder til mere trafiksikre biler det er regeringens klare mål at det skal være billigere og lettere at være dansker og derfor har regeringen tre gange på to år sænket afgifterne på biler afgiftslettelserne

og sikre familiebiler som samlet set hvis man lægger de tre

lempelser sammen er blevet femten til tyve procent billigere i afgift

kroner billigere på grund af de tre afgiftslettelser

det tror jeg er en udvikling som ikke kun jeg og de partier der støtter forslaget er glade for men som rigtig rigtig mange danskere

og lidt mere miljørigtige biler er glade for i dag behandler vi så det her lovforslag der skal udmønte aftalen om omlægning af bilafgifterne aftalen og dermed også lovforslaget balancerer jo en lang række hensyn det har mange ordførere også været inde på hensynet til klima sikkerhed

rimelighed om man vil ud over

sikkerhedsfradragene tillæg og fradrag for brændstofeffektivitet samt

derfor kan vi jo altså sænke afgifterne uden nævneværdige negative konsekvenser for klimaet og

lovforslaget sikrer vi bedre økonomiske incitamenter i bilafgifterne til at vælge energieffektive og trafiksikre biler herunder også

jeg er også meget tilfreds med at vi den her gang har fundet

det vi ikke fik med sidste gang vi

det billigere at købe autocampere og at vi kan

på sinde og nogle ønsker de har fremsat i forhandlingerne dem er

at finde gode løsninger på

det heller ikke gået ubemærket hen at vi med lovforslaget strammer reglerne om

betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingbiler de nuværende leasingregler har medført at der var nogle leasingbiler der ville køre rundt i danmark til en meget lav eller slet ingen registreringsafgift

det er i hvert fald min holdning som skatteminister

at nogle skal betale langt over hundrede procent i afgifter og andre kan slippe uanset om det så er lovligt eller ej det er ikke rimeligt

har vi også afsat fem million kroner årligt til at forbedre kontrollen med

aftalt at vi om et år evaluerer hvordan stramningerne på leasingområdet så har

jeg vil godt kvittere for den debat der har været og jeg er personlig rigtig glad for at der er flere partier end dem der har indgået aftalen der

i al stilfærdighed minde om at hvis regeringen

den forhandling vi har haft med dansk folkeparti hvor

fra dansk folkeparti og blive enige om en fornuftig

omlægning og sænkelse af registreringsafgiften at der er flere partier der kan se sig selv i det jeg håber at den

fornemmelse og det indtryk af regeringens

kan få brede flertal til kommende skatte og afgiftssænkelser

den debat der har været og jeg

udvalgsbehandling det var hvad jeg vil sige indledningsvis men

enig i at det vil blive sådan med aftalen her at

elbiler de kommende år vil gå langsommere end ellers

alt det andet udmærkede sagt om aftalen

jo en af de ting vi synes er kritisk som det

hvis vi spørger i skatteministeriet om det her ikke vil føre til en langsommere udbredelse af elbiler i danmark

er til at der i høringssvarene er ret mange kritiske

vil bare høre skatteministeren

om man man er sikker på at det er den rigtige model

er af bilafgifterne vil jo også komme elbilerne til gavn fordi vi har besluttet at indfase elbilerne i det almindelige registreringsafgiftssystem det vil i særlig grad komme nogle af de større elbiler til

og de betaler meget meget lidt eller ingenting i i registreringsafgift jeg tror at det der kommer til at drive elbilmarkedet der

at blomstre i danmark er den teknologiske

fordi vi jo har en aftale med hinanden om gerne at ville tilskynde til den udbredelse

men det må vi følge op på uden for

det andet spørgsmål drejede sig om leasing ministeren kom vist i tanker om det så jeg men det er der så

og hvis det skulle vise sig at der ikke bliver solgt nok elbiler er det

snakke om den aftale men men jeg ser ikke nogen årsag til

gerne i forhold til leasing kan jeg kort sige at ja den faglige vurdering i skatteministeriet er

er en effektiv måde lukke leasinghullet på

drøftet politisk i de forhandlinger og den aftale der er lavet med dansk folkeparti så der blev stillet ændringsforslag om at fjerne den del

gik meget langt og ville ødelægge en stor del

af leasingmarkedet vi vil så evaluere ordningen efter en år

lempelserne af registrerings og ejerafgiften set under ét skønnes således at give sig udslag i at bilkøberne køber dyrere biler end ellers frem for at de køber flere

af omlægningen at

på nogle få år og det

lempelser af registreringsafgiften mener ministeren virkelig

og klimapåvirkning afhænger jo ikke kun af den enkelte bil man

den her aftale ikke betyde at der

ikke fordi jeg er som alle danskere men altså det er mit indtryk at ret mange danskere har et budget før de går ud og køber bil og når man sænker registreringsafgiften

de købe en større mere miljørigtig og mere sikker bil og det tror jeg de vil gøre men vi må jo følge udviklingen

i takt med at vi forbedrer den kollektive trafik altså der er jo ikke mange der bor i københavn

kan gå i den modsatte retning regeringen har ikke et eller andet firkantet mål om at den her aftale skal føre til at der skal komme flere biler på vejene vi har heller ikke et ønske om at der skal være et bestemt antal biler på vejene vi har et ønske om at danskerne kan komme rundt i hovedstaden

bliver vi nødt til at at fremme privatbilismen for der er

lovpligtigt sikkerhedsudstyr

for at gøre benzinbiler billigere er forslag som blandt andet sf kom

at finansiere en fortsat afgiftsfritagelse for elbiler da vi sad

sagde som skatteminister at de her ting ville vi gerne gemme til et senere tidspunkt det

og det er så et par år siden havde viden om at regeringen ville spille ud med det her forslag og at det ville ende her

kan fuldstændig bekræfte at sf kiggede på de her finansieringselementer og

herre rune lund

forstå at skatteministeren har fremsendt

i leasingbranchen så så sådan som

i forhold til at forhindre det skattefifleri som vi har set og som har kostet rigtig mange penge og hvis proppen bliver sat rigtigt i det her leasinghul

at sige at det her lovforslag faktisk må være overfinansieret medmindre der ligger

det med at leasingbranchen måske kan undgå den prop der

til leasingudfordringen på og til de ønsker der i øvrigt har været fra

betaler en høj registreringsafgift for nogle

forskellige lovlige afgiftskonstruktioner på leasingområdet

vi valgt nogle andre og måske også mere effektive redskaber men vi bliver nødt til at tage hensyn til de eu regler der gælder

virke det tror jeg nu det gør det er den faglige vurdering i skatteministeriet

skal betale registreringsafgift det er ganske enkelt urimeligt og det er en

som som de her leasingfirmaer har tjent alt for mange penge på

hvilke muligheder ser skatteministeren for at at man kan lukke det hul hvis hvis det måtte blive et problem

godt være at det ikke var en del af den politiske aftale men det virker umiddelbart fornuftigt at det er kommet ind så hvad var den oprindelige grund til at

så fysisk bytte bilen efter fire måneder og det vil ikke være

når man laver en genberegning skal have noget

og aktivitet i øvrigt mellem danmark og

der bliver skabt vilkår hvor der ikke sker dobbeltbeskatning og dermed dårligere muligheder for samhandel eller virksomhed på tværs af de to lande det er også en socialdemokratisk mærkesag at bekæmpe international skatteunddragelse og aftaler som den her indebærer jo altså også et styrket samarbejde mellem vore landes skattemyndigheder øget samhandel og bedre muligheder for at imødegå internationalt skattesvig er begge dele vældig positivt og har selvfølgelig

ganske fornuftigt at man kan samarbejde med andre lande så man sikrer det både på vegne af virksomhederne men også på vegne af

to gange og ikke nul gange men én gang

set bare en måde hvorpå man sikrer at tingene foregår på en ordentlig måde

fra venstres side op

er tale om en grænseoverskridende aktivitet herunder at sikre at indkomster kommer til beskatning i de relevante lande

der er jo en fare for at rige lande med effektive skattemyndigheder tryner lande med mindre effektive myndigheder og at multinationale selskaber kan bruge aftaler som

til lovforslaget selv om vi generelt forholder os positivt til selve aftalen

har været dybt involveret i sager om hvidvask hvor penge er strømmet fra

lyssky formål tilsyneladende korruption og bestikkelse jævnfør de

så spørgsmålet er kan vi være sikre på at de huller der

med danske banks så at sige blinde øjne er udnyttet til tilsyneladende lyssky formål nu bliver lukket med den her

danske bank tilsyneladende er formidler af nu bliver stoppet hvilke skridt er der taget for at sikre at den her

aftale ikke kan misbruges til nye sager som vi har set i forhold til aserbajdsjan via

dobbeltbeskatningsoverenskomst bruges til at unddrage indkomster som burde

at dykke lidt dybere ned i

men vores udgangspunkt er sådan set at vi er positive over

er nogle lande der ikke har samme muligheder og derfor måske

vi hellere ville have en fn model i stedet for oecd løsningen der så godt nok heldigvis er blevet tilpasset og

skal foregå i det land hvor hvor driften foregår

alt for bekymrede for at de ikke er vidende om hvad det er for

vi ved udmærket godt at man

man indgår dem vi siger bare at vi godt må tænke lidt på at når vi generelt har et stærkt udviklingsarbejde i de udviklingslande der er rundtomkring i verden så også på den her front er

er en åben proces om hvordan vi forhandler med lande der i mange tilfælde er udviklingslande måske er det okay at

den udvikling der kan også være aftaler hvor det ikke

endnu mere i retning af fn modellen men

når vi nu ikke kan få indblik i aftalen eller det kan

endnu men det er en ret lukket proces lige netop med et land som aserbajdsjan og

ikke har et helt så veludviklet demokrati som vores så kan vi godt

være nogle spørgsmål men

for eksempel medejerskab af en virksomhed i et andet land det er også vigtigt at lande

samarbejder om at dele oplysninger for at bekæmpe skatteunddragelse så radikale venstre

en stor og principiel diskussion om

indgår en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et

en anden opfattelse af demokrati

i danmark det ulige magtforhold gav

modeloverenskomst som var udarbejdet med det formål at sikre en aftale mellem to ligeværdige parter

at man brugte en fn model

til for eksempel europæiske lande eller nordeuropæiske lande det er altid eller ikke altid så mange aftaler

og så sige ja ja eller nej

en aftale som et andet land jo

under så lukkede omstændigheder da vi havde diskussionen for et par år siden

spørgsmål til skatteministeren om hvad der kunne give anledning til at lave en

dobbeltoverenskomst og og det svar jeg fik var måske meget naturligt at

kunne give meget god mening at lave den her aftale eller

en overenskomst jo tit vil være virksomheder der har interesser i det pågældende land

fuldstændig legitimt at man ønsker ordnede forhold hvis man er

men det gør bare

infrastrukturprojekter på vej er der investeringer på vej er der virksomheder

er behov for at vi tager en diskussion om

om processen men vi synes heller ikke vi kan tillade os at stemme nej når nu er et andet land der

være indstillet på det jeg vil dog sige at

at aftalen fik presset nogle skattesatser ned undet niveauet for hvad der var gældende for ghanesiske virksomheder og der sagde vi på den ene side gør skatteministeriet et godt stykke arbejde med for eksempel at sende medarbejdere til udviklingslande for at prøve at opbygge nogle robuste skattesystemer og på den anden side

laver vi aftaler fordi vi ikke vil stilles ringere end andre europæiske lande

som presser skattesatserne ned på et på et lavere

vil jeg sige at det ud over det som mange fremhæver nemlig at man skal sikre at

centralt element i i

men jeg vil dog lige sige nogle ting indledningsvis og så kommentere

nogle af de spørgsmål der er jeg er glad for at vores netværk af aftaler i

inde på bliver større og større skatteaftalerne

samt sikrer rimeligheden i at der ikke sker dobbeltbeskatning

og danske borgere og tilsvarende

vind vind aftaler og derfor arbejder regeringen også aktivt for at udbygge og vedligeholde vores net af

er en prioritet for mig som skatteminister og derfor også nedsat en gruppe af erhvervsorganisationer der sammen med skatteministeriet og udenrigsministeriet kigger på hvor

også glad for at der her i folketinget er bred politisk opbakning til at fortsætte

dboen skal sikre at virksomheder og personer ikke beskattes af samme indkomst både i danmark og i

for en indkomsttyper udbytte rente og

dboen skattemyndighederne til at samarbejde for at løse eventuelle tvister samt bistå hinanden i bekæmpelsen af international skatteunddragelse

positivt at danske virksomheder og personer får større klarhed og sikkerhed omkring de skattemæssige forhold når de arbejder i

var der nogle bemærkninger fra herre rené gade fra alternativet i forhold til ghana og åbenhed i

poulsen var også inde på noget af det samme altså jeg lægger ikke op til som skatteminister at ændre den procedure vi har for forhandling af dobbeltbeskatningsaftaler og som jeg også noterer mig der er et bredt flertal i folketinget der bakker

ganske fornuftig

en modeloverenskomst og vi støtter arbejdet

bruger vi også elementer fra fra fns

alternativets side hvorfor kan vi så ikke bare lave en en åben offentlig

fordi hvis danmark forhandler med et land og det foregår i fuld offentlighed så ville vi risikere at nogle andre lande

og måske overbyde danmark på en række områder det vil sige

kunne udfordre det internationale sammenhold der er og forståelsen af at de her forhandlinger altså er

også forestille sig at virksomheder danske eller udenlandske virksomheder ville kunne udnytte viden om hvad der ligger på forhandlingsbordet

en åbenhed kan man bruge positivt men man kan så sandelig også når der forhandles om noget så omfangsrigt som

derfor mener jeg at det er fornuftigt at det foregår på den måde det foregår

når det er sagt er der jo intet der er hemmeligt eller fortroligt over for folketinget og jeg møder til enhver tid som skatteminister op i folketingets skatteudvalg og redegør for de overvejelser og de forhandlingsforløb som regeringen har

i forhold til dobbeltbeskatning det vil bare være en orientering der selvfølgelig skal foregå for lukkede døre og i fortrolighed af hensyn

leverer jeg gerne hvis folketinget ønsker det men en åbenhed

pågældende lande ned måske

men noget af det vi havde diskussionen om i forhold til

ghana var jo netop at når vi skulle have de her lavere skattesatser for danske virksomheder end hvad der var gældende for ghanesiske virksomheder så var det fordi tyskland og nogle andre lande havde fået det samme så på den måde sker der jo allerede en underbydning man vil i hvert fald ikke stilles ringere

give nogle detaljerede oplysninger her i folketingssalen i dag om baggrunden for aftalen

overordnet set sige om der har været en eller flere henvendelser omkring

som jo netop lige har været i vælten det er også derfor vi interesserer os lidt

aftalens bemærkninger en anden måde er spontan udveksling af oplysninger hvis skattemyndighederne i danmark eller aserbajdsjan kommer i besiddelse af oplysninger som de skønne kan være af interesse for skattemyndighederne i den anden stat kan disse oplysninger videresendes til myndighederne i den anden stat

på papiret lyder det jo rigtig fint men tror skatteministeren at det vil have nogen konkret effekt i virkelighedens verden i forhold til den sag der lige har været med danske bank

der bliver brugt og har og har en vis betydning men hvorvidt

til aserbajdsjan skal jeg ikke kunne sige hovedårsagen til at indgå dobbeltbeskatningsaftalen her er jo at sikre at danske virksomheder ikke dobbeltbeskattes

spørgsmålet i mig om ønsket om åbenhed fordi jeg måske husker forkert men jeg synes der var mange ting vi netop ikke kunne få at vide på det

var både embedsværk og minister til stede der svarede beredvilligt men kan ministeren

komme ind på hvad det konkret er men min oplevelse var og min hukommelse siger mig at jeg gik fra mødet dengang

meget positiv udvikling hvis vi kunne sætte gang i en høringsproces her hvor vi bare

de andre dboer som bliver forhandlet i øjeblikket mig bekendt noget fordækt men men altså når vi ikke forhandler i åbenhed

det fordi ingen andre lande forhandler i åbenhed og fordi det ville svække

hen fordi det er ukonstruktivt når der så er indgået en aftale

det skal der naturligvis også være i forhold til den her dbo mellem danmark og og aserbajdsjan og hvis skatteudvalget indkalder mig til fortroligt at svare på spørgsmål

i øvrigt sige herre rené gade var inde på det i sit indlæg at der er nogle menneskerettighedsmæssige udfordringer

vi laver ikke dobbeltbeskatningsaftaler for at føre socialpolitik eller menneskerettighedspolitik eller eller andet vi laver dobbeltbeskatningsaftaler fordi det øger frihandel og samhandel og det tror vi på hen ad vejen i øvrigt fører til til nogle af de andre ting

aserbajdsjan på ingen måde er et demokratisk

er noget som helst fordækt i det men jeg har bare haft en oplevelse af at netop når vi var i gang med at indgå disse aftaler

kunne folketinget ikke blive inddraget i hvad det var for processer

to date med hvad det var der skete og ikke først fik det

som minister er man underlagt folketinget

en proces hvor folketinget og regeringen i fællesskab forhandler dobbeltbeskatningsaftaler fordi det rykker ved tredelingen af magten

vi naturligvis gøre det men men jeg vil ikke sådan

folketingets talerstol anbefale det men jeg vil gerne love at vi svarer

og retssikkerhed må altid være en del af

den skattepolitiske og skatteforvaltningsmæssige diskussion lovforslaget handler blandt andet om

at fratage skat muligheden for i visse tilfælde at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver når forudsætningerne for det svar der altså var oplyst forud for det fortsat er korrekte det foreslås at ensrette reglerne for værneting ved borgernes indbringelse af afgørelser for domstolene altså afgørelser der er truffet af en klagemyndighed på skatteministeriets område og som så indbringes

en domstol der skal retssager mod skat efter en afgørelse i en del af skats klagestruktur nu ske ved ens hjemmehørende eller lokale tingsted

ved københavns byret fordi man har betragtet sagen som ført mod

nemmere og mere overskueligt at føre en retssag og stå fast på sin ret

kan se frem til at sagen sagen skal skal føres ved

til den anden del af landet

føre sådan en sag desuden foreslås det at udvide skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre og

deres efterladte hvis asbestofrene selv er afgået ved døden under en offentlig myndigheds behandling af

man vil udvide den til at gælde andre i husstanden end ægtefæller det kan være børn eller søskende eller hvem det

også de vil opleve at der er skattefrihed for sådan en statslig godtgørelse til asbestofre vi synes det er positive tiltag der er

eller fire lovforslag om det samme men omdrejningspunktet

en del af elementerne er jo borgernes retssikkerhed hvilket også er noget der ligger

regne med de afgørelser man får fra

myndigheder men også at man har mulighed for at få prøvet dem af hvis man nu ikke er enig i dem

de ting som det her lovforslag

at man vil ophæve skats mulighed for at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver

det giver rigtig god mening at man fjerner den for det ligger næsten i i ordet at hvis man får et

tilbage igen så det giver altså god mening synes vi at hvis man

at man så også kan stå inde for det den anden del er jo det som

foregående ordfører også nævnte at man vil ensrette det der hedder værnetingsreglerne når en borger indbringer en skatteafgørelse for domstolene

man har fået en afgørelse

hvor skat hører hjemme man skal for domstolen og det er i københavn det

af afstanden til domstolen derfor er det

klageren har hjemme

sikre på at det ikke er den geografiske forskel som gør

indbringer en klage over en afgørelse man har fået fra skattevæsenet det synes vi da er ganske udmærket rent retssikkerhedsmæssigt

også noget om udvidet skattefrihed for statslig godtgørelse til asbestofre og til deres

en ganske udmærket samlelov som vi i

trække det bindende svar tilbage men det giver altså en manglende retssikkerhed og det det er derfor vi nu stopper den her

ført deres sager der hvor de selv har hjemme i stedet for i københavn hvor

det også en fordel ligesom vi forbedrer mulighederne for for asbestofrene så det er egentlig rigtig gode sager

ændringen af skattekontrolloven der skal give en mere klar og tydelig skattelovgivning og tydeliggøre hvilke rettigheder og pligter man har som som borger og virksomhed i danmark rent skattemæssigt

og lad mig vende vende tilbage til selve lovforslagets

har som primært hovedsigte at fjerne skats mulighed for at tilbagekalde bindende svar når aktiver skal

indeholder lovforslaget en ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager for domstolene samt en udvidelse af skattefriheden for

i forhold til bindende svar ved værdiansættelse

bindende svar på hvilken værdi deres aktiver har og hvilken betydning det har skattemæssigt det kan for eksempel være når virksomheder sælger dele af forretningen i to tusind og femten

som det står beskrevet i bemærkningerne med ændringen fik skat således mulighed for i visse tilfælde at se bort fra tilsagn i form af bindende svar ved værdiansættelser reglen indebærer det

fra skat om værdiansættelse af aktiver kan bortfalde hvis det efterfølgende kan konstateres

er i den forbindelse defineret som en kombination af en procent og en beløbsgrænse således at værdien skal være både mindst tredive procent og mindst en million kroner højere eller lavere end den angivne værdi i det bindende svar så har praksis været at den her mulighed ikke har været brugt

været med skattemyndigheder om værdiansættelse

alligevel det er værd at kigge på det høringssvar som srf skattefaglig forening har afgivet hvor de skriver værdiansættelse af aktiver er ofte forbundet med stor usikkerhed eksempelvis ved en opgørelse af værdien af aktier i et unoteret selskab ved en aktionærs fraflytning til udlandet derfor har skat med den gældende bestemmelse haft mulighed for at tilbagekalde et bindende svar hvis der efterfølgende konstateres en væsentlig værdiafvigelse baseret på

eller baseret på størrelsen af det afkast som opnås af

bindende svar vedrørende værdiansættelse af aktiver er af væsentlig betydning for skattekontrollen

der står også i bemærkningerne til forslaget

det vurderes at den foreslåede ændring af reglerne om tilbagekaldelse af bindende svar ikke har nævneværdige administrative konsekvenser for skat den foreslåede fjernelse af skats mulighed for at tilbagekalde et bindende svar om værdiansættelse kan dog i nogle situationer bevirke at reglerne om beskatning ved

flytning ind og ud af landet bliver mindre robuste der er altså tale om en eller anden form for svækkelse af muligheden for at få den rette skattebetaling så selv om

i udgangspunktet fra fra vores side tænkte at

vi faktisk nået dertil at vi synes at at det vil være et problem at fjerne den i en situation hvor der faktisk er en mulighed for

under nogle meget særlige omstændigheder at kunne tilbagekalde et bindende svar så vi ønsker faktisk at opretholde

de eksisterende regler

værnetingsbetingelserne ved indbringelse af skattesager for domstolene

udvidelsen af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre med flere

vi ønsker derfor faktisk at dele lovforslaget op vi ønsker ikke for eksempel

stemme imod en udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre fordi det er en del af et lovforslag

en svækkelse af muligheden for

for liberal alliance og jeg vil gerne kvittere for at det i den grad er en dagsorden som

er meget meget vigtigt at gøre noget ved det er rigtig godt

skat ikke har mulighed for

et bindende svar om værdiansættelse tilbage selvfølgelig under forudsætning af at de oplysninger der ligger til grund for det

må man kunne regne med det for ellers opstår der en fuldstændig uholdbar retstilstand så medfører lovforslaget også at retssager mellem skat og en borger skal føres i borgerens retskreds når en borger er i en retssag mod skat

borgeren den lille og så

sagen føres i i borgerens

bør det være og det er godt at det gøres klart med det her lovforslag

til sidst den her udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre udvidelsen

medlemmer af asbestofferets husstand og det synes vi er helt

gøre når der er kompetente mennesker på talerstolen for

et lille issue med med den her mulighed tilbagekaldelse som jeg

skulle skulle væk så jeg jeg tror da at jeg vil gøre som liberal alliances ordfører foreslog mig på vej op

som enhedslistens kompetente ordfører foreslår lige slå koldt vand i blodet inden jeg afgiver et endeligt

her men vi er generelt meget positive over for retssikkerhedspakke

vi behandler på den her lidt abrupte måde så jeg tror

det meste af det her men måske man skulle overveje

opdelt som enhedslisten foreslår jeg skal have tjekket om jeg er enig i de risici som enhedslisten

betale skat af og så kan skat i princippet

det skaber jo en usikkerhed blandt virksomhederne som kan få det her bindende svar og det

er en usikkerhed det kan give i en virksomhed at man tror man får et bindende svar som så ikke er bindende alligevel det

et lignende emne oppe og hvor jeg netop synes det er vigtigt at man kan regne med det svar man får til gengæld har jeg også lovet som

ved nok om til at kunne sige at jeg har ret

og undersøge men jo jeg er enig med herre dennis flydtkjær i at at det er

fra skats side og de svar man får men

hører enhedslisten påpege er jo netop

den her tale op og selv om den også konkluderer at vi støtter forslaget vil

ikke skal kunne tilbagekalde bindende svar om

skat ikke kunne løbe fra det medmindre selvfølgelig at sagen har ændret sig og derfor støtter vi

borgeren får sikkerhed for at en sag mod skat føres tæt på borgeren rent geografisk

asbestofre med flere

kommer fra et område hvor det har haft ret stor betydning

at det er rigtig godt at der er

handlet på på det fra regeringens side men det der selvfølgelig fylder mest i det her lovforslag er er diskussionen om bindende svar og vi har også haft en lang diskussion om

giver det jo fuldstændig intuitivt mening som herre dennis flydtkjær også var inde på at det

ikke er rimeligt i et retssamfund at man får at vide at man har fået et bindende svar og

småbeløb hvis der er blevet værdiansat forkert

har vi også set eksempler på

dem der har fået værdiansat det forkert

ikke også har ret til retssikkerhed men konsekvenserne kan bare være enormt store og også rigtig rigtig

nu udstiller jeg jo min min uvidenhed

gør som som foreslået her

det vil vi gerne diskutere yderligere med skatteministeren

overvejer jeg jo også om konsekvensen ikke vil være at der bare ikke bliver givet bindende svar altså

jeg ved ikke om om der er er rum

det ikke så jeg tænker også hvad er det for en adfærd vi

med sådan et lovforslag her

vi har det på samme måde som som enhedslisten

anden tilstand end den der er i dag

skatteministeren er indstillet på det vil vi gerne gå meget konstruktivt ind i at se på

fuldstændig at fjerne det

noget som ligger det konservative folkeparti meget på sinde det første element i lovforslaget handler om at skat ikke længere skal have ret til at tilbagekalde bindende svar i forbindelse med værdiansættelse af aktiver det kan være svar som

frasalg eller generationsskifte og så videre det konservative folkeparti er meget positive over for den her ændring først og fremmest handler det for os om at det er urimeligt at

man som skatteborger eller virksomhed uforskyldt kan blive bragt i en situation som kan få ret store økonomiske konsekvenser også selv om man har handlet i god tro og har fået et bindende svar på forhånd og forudsætningerne i øvrigt ikke har været ændret dernæst har skats mulighed for at tilbagekalde bindende svar jo også i sig selv en negativ konsekvens

klart at hvis man skal købe eller sælge eller investere eller hvad man nu skal

man alle fordele og ulemper op mod hinanden risici skal opvejes mod det

i sådan en overvejelse

konsekvenser for hvordan virksomhederne agerer også selv om det i praksis ikke har været brugt alene risikoen har betydning for afkastkrav investering så derfor synes vi at et bindende svar skal være bindende det handler om tillid

at ændre reglerne for værneting

ikke være således at det er adressen der er afgørende for hvor let en borger har adgang til at klage over en afgørelse som

er der forslaget omkring skattefrihed for statslig godtgørelse til asbestofre og deres efterladte og

behandler vi l fire og tres og jeg vil da godt

for et bredt flertal i folketinget at styrke retssikkerheden på skatteområdet regeringen

på skatteområdet men det er også vigtigt at vi fortsat videreudvikler den

omkring og når det her forslag

er fremsat så er det fordi jeg som skatteminister har vurderet

relativt ufarligt at fremsætte forslaget det ændrer ikke ved at jeg fortsat

frem til at vi i det nye år

hvor vi ser på sagsbehandlingstiderne i

de kan nedbringes de er alt alt for lange med det lovforslag vi behandler her i dag får vi skabt klare rammer for borgere og virksomheder i deres møde med

i form af større forudsigelighed og større sikkerhed omkring hvad der gælder når skat giver bindende svar og vi sikrer klare regler om at en borger eller en virksomhed kan få sin retssag

jeg synes det er helt rimeligt hvilket måske

afgivet på baggrund af urigtige

sælge sin virksomhed til næste generation

laver det forberedende arbejde og spørger skat om et bindende svar på

tilsagn tilbage under visse omstændigheder det synes jeg ikke er rimeligt over for

skat er kompetent myndighed og så må man også kunne forvente at hvis man spørger den kompetente myndighed

det er et svar der vel at mærke holder så kan man diskutere

er ikke fordi jeg ønsker at gøre det som skatteminister

politiske ønske at at når man giver et bindende svar og spørger en myndighed om

i dag er immaterielle værdier intellektuel ejendomsret og så videre og så videre

skattemedarbejderne ville gå med livrem og seler og faktisk komme med et bindende svar

kompetente medarbejdere og indtrykket

i skat til at udfordre den værdiansættelse som en virksomhed måtte komme med

for at finde den rigtige pris men det vil jo altid

skal betales i skat at

finde ud af hvad den rigtige pris er

ikke let men jeg har nu tiltro til at det er skat

jo bare nogle gange at de værdier en virksomhed har

fru lisbeth bech poulsen fuldstændig ret i at det typisk er på

området at det er interessant for nogle gange eksploderer værdien af de intellektuelle rettigheder fordi en

det bliver rigtig svært der kan man så glæde sig over

tjener penge i danmark betaler selskabsskat

sikker på at skat og fællesskabet nok skal få

at man skal betale når man for eksempel skal generationsskifte en

skal der være en rimelighed i det altså

jo bare den hypotese at man måske også kunne komme i en situation hvor nogle ville gå med livrem og seler

for statskassen men til ugunst for

over hvor mange medarbejdere der sidder med det her og om

gøre det grundigt for det er selvfølgelig vigtigt hvis det her

at udfordre som ministeren

så sandelig også en risiko i for virksomheden som fru lisbeth bech poulsen er inde på jeg tror at det bedste

poulsen at det skal hun opfordre sin folketingsgruppe til

men jeg forstår godt at der er behov for at svare på

som som skattemyndighed agere i det tilfælde altså der kan være nogle

snakker generationsskifte i familieejede virksomheder spiller unoterede aktier jo en stor rolle

at lave en præcis værdiansættelse af de aktier selv med selv med en høj grad af information om

at gå glip af endog meget store beløb hvis hvis der bliver regnet forkert når vi snakker om nogle af de store familieejede koncerner

eksisterer i danmark hvad

og det har vi fordi vi mener at det er bedre at pengene er i virksomheden

og arbejder der hvor de kan fremtidssikre virksomheden

scenarie at det skulle være en katastrofe

udgangspunkt at når vi nu har en regel om at der skal betales fem procent i bo og gaveafgift

skat skal opgøre værdiansættelsen af det så skal det ske på et så rigtigt grundlag som overhovedet muligt

det skal skat have kompetencerne til og det har de og jeg tror ikke det bliver sværere

den her ændring har så voldsomt stor betydning

er de tilstrækkelige ressourcer til at gå dybt nok ned i de her sager

når man står en situation hvor man ikke kan trække et svar tilbage uanset hvor mange penge det måtte koste statskassen så kræver det i hvert fald at skattemyndigheden er fuldt bemandet i forhold til at kunne varetage opgaven med at lave en en meget præcis værdiansættelse altså

det går jo ikke at et travlt og stresset

skattesystem ikke har tid til at dykke ned i sagerne og at dermed risikerer at

store skatteindtægter så bare lige en kommentar

ikke virksomheden der bliver beskattet det er arvingen der bliver beskattet

herre rune lund men jeg kan sige at det er mit ønske at man har medarbejdere der kan sikre at der er en korrekt værdiansættelse og det er mit indtryk at det har man i dag i

er det også mit ønske og min tro